sundheds og ældreministeren lovforslag nummer

anne paulin thomas danielsen morten messerschmidt signe munk mai villadsen mette abildgaard rasmus nordqvist peter seier christensen og ole birk olesen forespørgsel nummer

medlem af folketinget thomas danielsen har anmodet om at hans orlov som

til forretningsordenens § en og fyrre stykke tre litra c blev bevilget

syttende december ændres til orlov efter forretningsordenens § en og fyrre stykke

gør indsigelse betragter jeg det som vedtaget at orloven ændres som ansøgt

forslag til vedtagelse der foreligger to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v en og fyrre af birgitte vind

kirsten normann andersen peder hvelplund

forslag til vedtagelse nummer v fyrre af jane heitmann karina adsbøl marcus knuth lars boje mathiesen og henrik dahl bortfaldet

forslag til vedtagelse der foreligger to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v otte og tredive af annette lind michael aastrup jensen søren espersen

seier christensen henrik dahl aaja chemnitz larsen aki matilda høegh dam edmund joensen og sjúrður

afstemningen slutter

forslag til vedtagelse nummer v ni og tredive af christian juhl og rasmus nordqvist bortfaldet

om de ændringsforslag der var blevet stillet til finansloven for

har holdt et møde hvor afstemningsresultaterne blev gennemgået og jeg kan herefter på et enigt udvalgs vegne meddele at denne gennemgang ikke har givet anledning til bemærkninger eller til at der stilles yderligere ændringsforslag så det betyder at

finanslovsforslaget indstilles til

ønsker nogen at udtale sig da

er tilfældet er forhandlingen om ændringsforslaget sluttet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

sig da det ikke er tilfældet er forhandlingen om ændringsforslaget sluttet

i historiens løb stemt nej til fyrre ud af de fire og halvtreds

siden nitten fem og halvfems

oprettet vi har stemt nej som det eneste parti vi har heldigvis fået skærpet kravene til hvordan man skal få statsborgerskab i danmark men vi er langtfra i mål statsborgerskabet er den danske nations inderste og vigtigste forsvarslinje vi må ikke slippe nogen ind over den linje som ikke virkelig vil danmark men det har dette tings partier gjort fire og halvtreds gange siden

af årsagerne til at vi står med de problemer vi står med i dag terrorsager ghettoer syrienskrigere og jihadister det er blevet en del af danskernes hverdag det er sørgeligt det har vi i dansk

og det bliver vi ved med at kæmpe imod og derfor stemmer vi nej

afstemningen

er forkastet herefter er ændringsforslag nummer en og tre ligeledes stillet af

steenberg bortfaldet der stemmes om ændringsforslag nummer fem af rosa lund enhedslisten

er forkastet herefter er ændringsforslag nummer fire ligeledes stillet af

en familie sad i

ulykke årsagen var den

de såkaldte integrationsvurderinger af børn den danske statsborgers bonusbarn var blevet vurderet uegnet til integration

for at undgå såkaldte koranskolebørn

derefter skulle embedsmænd

og afgøre om et barn kunne integreres siden har jeg været i kontakt med rigtig mange familier hvor forældrene gerne må være i danmark men hvor et barn er blevet udvist den mest kendte sag er

en meget velintegreret pige som pludselig skulle udvises ingen kunne forklare det svar til folketinget viste at man i hvert fald ikke kunne redegøre for om der var koranskolebørn blandt de på det tidspunkt omkring fyrre udviste

med et forslag fra radikale venstre

og de andre børn skulle komme hjem til deres familier i danmark det skulle hverken socialdemokraterne eller venstre

blev afvist og nedstemt dengang så småt var det under den forrige regering

mindst

samler familier i stedet for at adskille dem og vi ser at både socialdemokratiet og venstre

tak for det det er en stor dag den sunde fornuft har sejret

danskere som får udvist deres ægtefæller

for os skaber det håb at venstre

har skiftet holdning til de her familiesammenføringer af børn

den kamp vil vi kæmpe videre og vi håber at

også på det her punkt på et tidspunkt kan se at det er uden grund at danske statsborgere får skilt deres familier ad

de her mindst tre og firs børn får mulighed for

ønsker nogen at udtale sig

ønsker nogen at udtale sig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

ønsker nogen at udtale sig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

ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig

ønsker nogen at udtale sig

slutter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

ønsker nogen at udtale sig

ønsker nogen at udtale sig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

da det ikke

vedtaget jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling

vi holder en kort pause før vi går i gang med

begrundelse ordfører for forespørgerne herre martin lidegaard værsgo

mange tak formand

en høring hvor vi gennemgik resultaterne af den krigsudredning som der kom her i sensommeren

blandt andet fulgte op på de konklusioner der gjorde det rimelig tydeligt at det forberedende det forberedende arbejde og hele formålsgrundlaget til de to militære missioner som krigsudredningen beskæftigede sig med nemlig den første irakmission og afghanistan men også tidligere missionerne på balkan kunne man godt mene på nogle punkter kunne

vi blev enige om at den bedste måde

tage den sag videre på for at forbedre vores fælles samarbejde om hvordan vi forbereder militære missioner danmark ville være at lave en fælles forespørgsel til udenrigsministeren og forsvarsministeren hvor vi forhåbentlig i enighed kunne blive klogere på hvordan vi forbereder os til det når danmark skal sende militære missioner ud og dermed kan give den bedste rygdækning til de mænd og kvinder vi sender af sted på tit

derfor skal jeg på vegne af forespørgerne som er alle folketingets partier

som jeg har et forfængeligt håb om kunne munde ud

som hele folketinget kan se sig selv i når vi skal stemme om

om opfølgningen på den uvildige udredning af det historiske forløb i forbindelse med danmarks militære engagement i kosovo irak og afghanistan formålet med udredningen var som bekendt at kortlægge baggrunden for de politiske beslutninger om danmarks deltagelse i disse krige udredningen indeholder værdifuld læring

hul på dagens debat om dette vigtige emne vil jeg gerne endnu en gang rette en stor tak til forfatterne rasmus mariager

de mange øvrige bidragsyderne for et stort

rigtig vigtigt stykke arbejde udredningen giver en grundig og balanceret gennemgang af grundlagene for at skiftende regeringer har valgt at gå i krig der er tale om beslutninger som har været med til at forme dansk udenrigs og sikkerhedspolitik beslutninger som har været med til at tegne

i dag beslutninger som også har haft store menneskelige omkostninger for danske mænd og kvinder

det er derfor vigtigt at vi har fået kastet lys over disse forløb beslutninger om militære udsendelser er aldrig nemme og der kan opstå uenighed om den bedste vej frem det var og er min personlige overbevisning at beslutningen om at gå

skæbnesvanger og forkert hvilket udredningen kun har bekræftet mig i det var ikke en rigtig beslutning det var ikke en rigtig proces og der hviler et historisk ansvar

der stod bag den beslutning det er min klare holdning det står jeg ved når det er sagt må der ikke rejses tvivl om at vi som folkevalgte politikere

beslutninger meget alvorligt

også bekræftet mig i og jeg er glad for at alle partier her i folketinget i dag står bag ønsket om en debat her i salen om de

fremadrettede perspektiver et godt udgangspunkt for dagens drøftelse om opfølgningen på udredningen er dens fremadrettede anbefalinger og punkter til refleksion det handler ikke mindst om vigtigheden af et fyldestgørende beslutningsgrundlag og et tæt og fortroligt samarbejde mellem folketinget og den til enhver tid siddende regering heri ligger også en både tidlig og ordentlig orientering af folketinget af større

udenrigspolitiske beslutninger

en vigtig pointe der ligger mig meget på sinde som udenrigsminister men også som tidligere formand

en tilgang som jeg har gjort mig umage for at efterleve i praksis i min tid som udenrigsminister et af rapportens generelle kritikpunkter var netop en konstatering af at skiftende

jeg citerer minimalistisk informationspraksis over for det udenrigspolitiske nævn den kritik angår primært beslutninger der ligger femten til tyve år tilbage siden da har praksis heldigvis i høj grad udviklet og ændret sig

således i dag en meget mere udbygget praksis for at inddrage det udenrigspolitiske nævn i regeringens overvejelser og beslutningsgrundlag både tidligere i forløbet og undervejs jeg er samtidig glad for denne lejlighed til at redegøre for regeringens fremadrettede prioriteringer og tiltag i opfølgningen på krigsudredningen jeg vil først og fremmest gerne understrege at det er helt afgørende for regeringen at samarbejdet med folketinget

af det udenrigspolitiske nævn er fyldestgørende og ikke kan opfattes som minimalistisk når der træffes beslutninger om at udsende militære bidrag det er vigtigt at inddragelsen af folketinget sker tidligt løbende og aktivt heri ligger også en ambition om at dialogen omfatter strategiske drøftelser af væsentlige forhold forbundet med udsendelserne herunder spørgsmål om blandt andet formål midler effekt ressourcer og exitstrategi noget af det jeg især lægger vægt på er at vi får en grundig debat om hvordan vi samtænker vores militære indsatser med de øvrige danske udenrigs sikkerheds og udviklingspolitiske tiltag og prioriteringer som bekendt

det i henhold til grundloven den til enhver tid siddende regering som fører danmarks udenrigspolitik

helt klart at denne regering og jeg som udenrigsminister agter at føre en endog meget aktiv udenrigs og sikkerhedspolitik fordi det tjener danmarks interesser bedst fordi det sikrer stabilitet og fred ude i verden og dermed tryghed og sikkerhed

sikkert igennem de storme og oprørte vande der måtte opstå på det store verdenshav

søge den bredest mulige opbakning vi vil søge inddragelsen vi tager debatten vi redegør for problemstillingen og regeringens vurdering af situationen vi vil række en hånd ud til alle partier der vil tage et aktivt ansvar for danmarks stilling i verden samtidig må jeg sige meget klart

til at lægge sig fast på et helt bestemt mandattal

udslagsgivende for om danmark kan føre den nødvendige udenrigs og sikkerhedspolitik varetagelsen af danmarks udenrigs og sikkerhedspolitik må ikke reduceres til et spørgsmål om tal og brøker det må og skal være en politisk proces og en politisk beslutning den proces og de beslutninger der kommer ud af den

praksis det handler om tidlig orientering inddragelse

substantiel debat i det udenrigspolitiske nævn samtidig vil jeg gerne understrege at vi som regering lægger stor vægt på

denne regering vil altid bestræbe sig på at søge så brede flertal i folketinget bag militære udsendelser som overhovedet muligt det gælder naturligvis i særlig grad beslutninger om de mest skarpe og komplicerede missioner de bestræbelser bevidnes da også klart af meget brede opbakning der har været til det militære bidrag som den nuværende regering har foreslået inddragelse af folketinget i forhold til udsendelse af militære bidrag er en vigtig prioritet for regeringen siden regeringen trådte til i juni har vi derfor også bestræbt os på

allerede i de helt indledende stadier i regeringens overvejelser om eventuelle nye danske militære bidrag konkret har det betydet at nævnet flere gange er blevet inddraget også før regeringen selv har gjort sin egen stilling

disse drøftelser som jo også er væsentlige for at forme vores egne beslutninger det er helt afgørende at vi kan

demokratisk debat på et ordentligt grundlag om de spørgsmål der vedrører national sikkerhed og danmarks stilling i verden regeringen vil fortsætte denne praksis

nævn i forhold til igangværende militære operationer af væsentlig karakter vi vil her lægge vægt på at der ikke blot bliver tale om statusdrøftelser men derimod om strategiske drøftelser af væsentlige forhold forbundet med operationerne herunder udviklingen i de lande og regioner hvor danmark bidrager med større eller skarpe militære bidrag

samtidig er det vigtigt at sikre at både regeringen og folketinget løbende tager ved lære og får en fælles forståelse af de erfaringer vi gør os undervejs i de større

indsatser et tredje tiltag jeg derfor

når væsentlige danske militære bidrag hjemtages derfor viderefører vi også den tidligere regerings initiativ til at styrke den interne kapacitet i centraladministrationen til blandt andet at sikre at erfaringer fra og evalueringer af danmarks militære indsatser mere systematisk inddrages når der skal planlægges nye indsatser det har nu resulteret i at der er sket en tilførsel af medarbejdere fra

til udenrigsministeriet de skal ud over eu nato våbenkontrol beskæftige sig med erfaringsopsamling i forbindelse med internationale operationer med disse indledende ord ser jeg rigtig meget frem til dagens debat og håber meget at vi kan samle en bred opbakning

vedtagelse som vil danne rettesnor for vigtige

har et solidt flertal bag sig når de bliver sendt af sted

grund af tal og brøker men for at give

et totredjedelsflertal så hvad er det der har forandret sig fra at være noget som man faktisk støtter som var en del af regeringsgrundlaget fra

for at sikre danmark vores tryghed

sikkerhedsinteresser i den verden vi lever i og i den forbindelse vil vi række hånden ud til alle partier i folketinget fra højre til venstre og i midten som gerne vil støtte os i den ambition og derfor arbejder vi selvfølgelig på at når vi træffer beslutninger så sker det på det bredest mulige grundlag og jeg håber at ansvarlige partier her i folketinget vil være klar til at

det tilbud om opbakning til så vigtige operationer

mere vigtigt at se på hvordan vi får ført den rigtige politik som tjener danmarks interesser

brøk det har intet at gøre med hvor vigtige de operationer er det er bare i forhold til hvordan vi laver processen så jeg håber også at sf vil være med

at man er gået væk fra den der meget firkantede matematiske tilgang om et totredjedelsflertal

være her at hvis der er et flertal så er det et flertal

har man også et folkeligt mandat og så har man også

sige at det kan godt være at ens

vi kan se at andre lande deriblandt usa trækker sig væk fra verden

også gør en forskel så det her skal bare

og sikkerhedspolitik og vi vil bestræbe os

kan for at få bredest mulig opbakning i folketinget til det det mener vi enhver tid siddende regering har en kæmpe forpligtelse til og dermed

at den proces der her lægges op

med tydelig systematisk og bedre inddragelse af

sikrer at alle informationer

er fyldestgørende og ikke minimalistiske alt det her er rigtig vigtigt for den her regering

en endnu bedre chance for at få et meget bredt flertal bag operationerne

til udsendelse af danske militære bidrag har der været en bred opbakning så jeg håber at alle partier

i at det her med et totredjedelsflertal når man går i krig

det handler om at det er en særdeles alvorlig beslutning at træffe når man sender folk i krig og derfor synes

fornuftigt at sikre at der er en meget klar politisk opbakning til det og en grundig diskussion af det det er jeg ked af at udenrigsministeren ikke længere er enig i men det jeg gerne spørge til

erfaringsopsamlingen og evalueringerne

i krig det er jo også noget af det som jeg synes har manglet

langt hen ad vejen senest er vi jo også kede af at irak og afghanistankommissionen ikke blev

erfaringsopsamling

offentlig læringskurve altså

en en drøftelse i folketinget og også en drøftelse i befolkningen om

af de her krige hvordan vi kommer videre og hvordan man undgår

har i fællesskab men at en vilkårlig flertalstærskel afgørende mener jeg ikke kan stå i vejen for at føre den nødvendige og rigtige

sikkerhedspolitik der passer på danmark og sikrer vores interesser

om det altså det er et rigtig grundigt stykke arbejde

stærkt nødvendigt og helt afgørende i et velfungerende

at indkalde til denne forespørgselsdebat det er et meget vigtigt tema som jeg er glad for at vi i demokratiets navn kan drøfte her i

også oven på krigsudredningen oven på det

glimrende møde vi havde om samme for et par måneder siden ikke overraskende

er jeg helt enig i den tilgang som

udenrigsministeren redegjorde for og også i de tiltag som han redegjorde for for det er tiltag som kan være med til at styrke den politiske dialog om vores internationale militære operationer

set at dialogen er god i dag men at

sørge for at gøre det bedre regeringen ønsker et godt og konstruktivt samarbejde med plads til grundige drøftelser både blandt ordførere i forligskredsen i nævnet og i folketingssalen og gerne dem af meget politisk karakter det skal medvirke til at vi træffer så gode og

velovervejede beslutninger som overhovedet muligt og det er særlig vigtigt når folketinget skal træffe beslutninger om at sende vores soldater ud i verdens brændpunkter med risiko for at de betaler den

pris den slags beslutninger må vi aldrig som samlet folketing tage let på krigsudredningens anbefalinger har givet regeringen anledning til både refleksion og til konkret handling der

at gøre opmærksom på når vi drøfter udredningens anbefalinger i relation til militære operationer i forhold til den løbende orientering og dialog med folketinget er der ifølge udredningen plads til forbedringer i regeringen ønsker vi et åbent og transparent samarbejde og at folketinget inddrages i videst muligt omfang

bidrag til militære operationer

agere i vores første måneder og det er ikke kun hvor vi er forpligtet til det men også videre åbenhed og transparens er det helt klare udgangspunkt for det giver os de bedste muligheder for drøftelse dialogen finder

som regel sted i det udenrigspolitiske nævn hvor alle folketingets partier er repræsenteret

det vigtigt at kunne have en fortrolig og ærlig dialog om militære bidrag det har vi fra første dag lagt

stor vægt på det er samtidig klart og det hører jo også med til drøftelserne i dag at jo tidligere nævnet bliver inddraget jo sværere bliver det også for regeringen

for os som ministre at svare præcist på alle de spørgsmål der stilles af folketingets partier særligt om de konkrete militære forhold hvor der jo løbende sker udviklinger når man er i de tidlige stadier ved en tidlig inddragelse endda før regeringen internt har gjort sin egen stilling op er der således grænser for hvor mange konkrete detaljer

vi som ministre kan fremkomme med til folketingets partier i nævnet og det er ikke af ond vilje men

og at den foregår åbent når det handler om udsendelse af danske militære bidrag så det er blot en bemærkning og en forhåbning om at der er en forståelse

når vi diskuterer den tidlige inddragelse udredningen peger også på

et klart fokus på blandt andet mål midler effekter og exitmuligheder det er elementer der indgår som integrerede dele af regeringens analyse når vi tager stilling til udsendelse af danske militære bidrag når der er tale om militære operationer

skal man dog samtidig holde sig for øje at udviklingen i felten ofte ikke følger den militære plan som blev lagt fra begyndelsen af den militære indsats målsætningerne og succeskriterierne

ændrer sig ofte undervejs og også modstanderen har sine egne politiske og militære dagsordener og ændrer løbende taktik dertil kommer at nutidens væbnede konflikter ofte har mange såvel statslige som ikkestatslige aktører med forskellige dagsordener og skiftende alliancer man kan blot se på syrien som eksempel hvor det er svært at forudsige

udviklingen hvem er parter på hvilken side

nævn løbende inddrages i udviklingen i de lande hvor vi har udsendt større militære bidrag der skal være plads til at tage bestik af situationen og om nødvendigt foretage ændringer

vores militære engagement afhængigt af udviklingen vores udsendte fortjener

politisk politisk opbakning til den indsats som soldaterne yder i den skarpe ende man skal også huske på at ingen militæroperationer er ens der er forskellige modstandere forskellige samarbejdspartnere og forskellige mandater og det er forskellige militære bidrag vi fra dansk side sender ud vi ser i disse år at truslerne bliver stadig mere komplekse

politisk og militært der er altid erfaringer fra tidligere operationer som vi kan tage ved lære af når vi ser frem mod nye indsættelser hver gang

militære operationer

forsvarsministeriet og udenrigsministeriet har valgt at styrke vores samarbejde med et fælles kontor vi vil øge vores muligheder for at indsamle erfaringer fra og foretage evalueringer af danmarks militære indsatser dette arbejde skal sikre at vi i regeringen og i folketinget er endnu bedre klædt på og forberedt til kommende militære indsatser

vigtigt for mig at vi fortsat bliver klogere

de udfordringer vi står over for når det gælder udsendelse af danske soldater lægger regeringen som nævnt

stor vægt på at søge bred parlamentarisk opbakning til militære udsendelser

jeg lægger vægt på et godt samarbejde med alle folketingets partier uanset om man er en del af forligskredsen eller ej jeg ønsker at inddrage og vidensdele hvor det giver mening og jeg er derfor glad for at vi nu i dag her i folketingssalen har mulighed for at drøfte nogle af de vigtige spørgsmål som jeg mener at krigsudredningen rejser

tågerne bredte sig i udenrigsministerens svar

til at socialdemokraterne har skiftet holdning i forhold til om man skal kræve to tredjedeles flertal for at sende

år at der er meget stor forskel på de udsendelser vi har nogle er af mere

andre er ude i den skarpe ende der er altså markant forskel på de bidrag

ligger jeg ved ikke om man kan bruge begrebet lige til højrebenet det synes jeg aldrig man skal gøre når det handler om

at sende soldater ud i hvert fald i politisk henseende og derfor

synes jeg faktisk det giver god mening at man man graduerer

der ikke må være nogen tvivl om at man skal have den brede opbakning

ville have gavn af de to tredjedeles

i forhold til irakkrigen at der ville det altså have været godt at man havde sikret sig et ordentligt flertal

har socialdemokratiet jo også ment og det er derfor vi har peget på de to tredjedeles flertal som en rettesnor for det så hvad kunne det være

for nogen operationer og ville det så ikke give mening at bruge de to tredjedeles

helt ud i den skarpe ende og vi sender et

til et kontor jeg synes der er stor forskel risikoen

til flertal men der er forskel på det og så en til to

beslutning om at lave en tidligere inddragelse af nævnet

kan vide alting og at man ikke

har fuldstændig fod på situationen det må vi så lære at erkende for vi har en tendens til

en gave til nævnet men også noget vi

hønge omkring at der åbenbart er forskel på hvilke flertal man skal have i forhold til militære operationer fordi det er det ministeren nu har sagt to gange her i folketingssalen

jeg troede at regeringen var blevet klogere

oppositionstiden og at nu var et flertal et flertal og at man selvfølgelig ville søge det bredest mulige flertal fint nok men nu er det så at forsvarsministeren åbner op for at der åbenbart er forskel på definitionen af hvor bredt sådan et flertal skal være

bare indrømme at jeg er forvirret på et meget højt plan og det må vi jo så prøve at spørge

et flertal og at man selvfølgelig vil søge bredest mulige flertal

og også for mit vedkommende som forsvarsminister at gå ud over forligskredsen

kunne jeg bare ignorere dem der ikke var en del af forligskredsen

synes det ligger som en grundpræmis at den brede inddragelse altid skal være forudsætningen

bag som muligt jeg har været stolt over de seneste bidrag vi har vedtaget

vi sender ud men der kan jo også være forskel

stabsofficerer der skal sendes ud et sted

at flertallet er mindre men stadig er til stede og så de store

ministeren siger men det her med forskellen mellem hvad det er de store indsatser er det så dér man skal have to tredjedele altså

meget formalistisk laver nogle regler

kan se med udredningen at meget foregår så uformelt som det gør

de store indsatser er ministeren da med på at sætte nogle regler op der siger

totredjedelsflertal når vi for eksempel skal sende soldater af sted

bemærkninger først er det ordføreren for forespørgerne herre martin

til militære missioner i udlandet det gør vi i regi af nato det gør vi i regi af fn og det gør vi både i den skarpe ende og vi gør det krigsforebyggende og stabiliserende og vi må nok erkende at det har været med blandede erfaringer og blandede resultater militære missioner kan være nødvendige som den sidste udvej blandt andet når det gælder forpligtelsen til

beskytte folkeslag er udsat for overgreb altså af humanitære årsager men vi må også erkende at det er meget sjældent at man kan kalde militære missioner en ubetinget succes fordi selve den militære operation i sig selv selv når den opfylder sit formål skaber nye problemer og konflikter

bidrager positivt til en ny udvikling er at man har forberedt sig meget meget grundigt inden man går ind fordi freden som bekendt er så meget sværere at vinde end

den krigsudredning som forespørgslen i dag handler om at det ikke altid har været

eksempler på at vi har sendt danske soldater ud uden at have forberedt os godt nok på hvad vi egentlig ville gøre bagefter hvad formålet var hvad den samlede strategi skulle føre til hvordan vi skulle komme ud af det igen og samlet set have gjort det bedst for mig selv er der ingen tvivl om at der hvor der er grund til størst kritik når man har

hvor man kunne have ønsket sig mange ting bedre forberedt og hvor også resultatet

totalt fraværende og derfor er den her debat utrolig vigtigt fordi det er vigtigt at lære af vores fejltagelser hvis danmark fortsat skal være et land der bidrager

radikales side vil jeg gerne understrege at lige så vigtigt det er at have et bredt flertal når man sender folk ud

til blandt de partier som gerne havde set en politisk aftale der

for os at vi kan samle et bredt flertal i dag og derfor har vi

som kan samle et bredt flertal

i de forhandlinger er at folketinget og

bliver inddraget meget tidligt i overvejelserne og på et fyldestgørende grundlag

også begge ministre har understreget og måske allervigtigst at både formålet den samlede strategi også inden for alle de ikkemilitære spor og exitstrategien når vi går ind står klart

ikke bare en regerings skuldre men jo også på udenrigspolitisk nævn

hvad det er man går ind i men i det mindste må man

sig nogle forestillinger om hvordan man kan gøre det godt ikke bare med selve den militære invasion men også de andre indsatser man laver i kampen mod isil gjorde vi os ret umage med det og

er lykkedes at befri en del mennesker fra islamisk stats åg og starte en udvikling der ikke er entydigt positiv men dog samlet set må siges at have bidraget til en bedre situation i irak det er også vigtigt at lære af erfaringerne som begge ministre har

altså at vi har åbne evalueringer hvor vi tør snakke om

er gået godt og dårligt hvis vi tager sådan en mission som afghanistan som jo havde et bredt flertal bag sig i folketinget

det samlet set var det hele værd

meget godt vi kom af med taleban i en periode vil give en hele generation af afghanere mulighed for at gå i skole ikke mindst pigerne

i afghanistan i dag at vi risikerer at tabe det hele på gulvet igen heller ikke her

som et bredt flertal står bag og som jeg nu vil læse op om lidt

vil gerne gentage at det eneste vi ikke er helt glade for

set at vi ikke kunne lokke de andre forslagsstillere med på

politisk aftale om to tredjedele men vi er glade for at der i vedtagelse er givet udtryk for at den til

regering bør søge bred opbakning til indsatsen i folketinget det er jo utrolig sjældent at der ikke er et bredt flertal når vi sender missioner ud og faktisk er det eneste eksempel jeg kan komme på hvor der ikke har været det sådan set den første irakkrig og derfor mener jeg også sagtens at man kunne lave

en aftale uden at det ville lægge nogen

meget stram habit på nogen regering men bare vil gøre at vi kunne undgå det men vi har lagt vægt på at finde

og jeg er samlet set rigtig rigtig glad for det

dansk folkeparti radikale venstre konservative liberal alliance nye borgerlige og fremad og det lyder sådan her

hvorfor gik danmark i krig opfordrer folketinget den til enhver tid siddende regering til at sikre tidlig løbende og fyldestgørende inddragelse af folketinget ved beslutninger om dansk deltagelse i internationale militære operationer hvor både formålet med det danske bidrag den samlede strategi med kobling til andre ikkemilitære spor og påtænkte exitstrategier beskrives dertil opfordrer folketinget den til enhver tid siddende regering til med udgangspunkt i det forudsatte formål at give en grundig gennemgang og evaluering af indsatsen i det udenrigspolitiske nævn når et større bidrag fra en international operation er hjemtaget eller hvert femte år for længerevarende bidrag i lyset af karakteren af dansk deltagelse i internationale operationer finder folketinget at den til enhver tid siddende regering bør søge

det vil

meget væsentligt spørgsmål især

hvad har man lært af tidligere krige

men de sværeste beslutninger er i hvert fald for mit vedkommende når vi sender folk i krig så er det rigtig rigtig svært at trykke på

har jeg gjort hver gang jeg har trykket på jaknappen men fordi jeg også bor i en garnisonsby i holstebro

rigtig rigtig mange soldater jeg har været afdelingsleder for en stor byskole hvor kasernen lå tæt på

skolen der har haft forældre der har været udsendt så når jeg trykker på knappen

som netop bliver sendt ud og derfor er det svære beslutninger og derfor skal vi tænke os rigtig godt om her i folketinget

det er sådan at i socialdemokratiet synes vi at det var ærgerligt at man nedlagde undersøgelseskommissionen om irak og afghanistan vi synes ikke det var nogen god idé at man ikke ville bruge kræfter og tid på det i den tidligere regering

her fire bind om hvorfor danmark gik i krig af mariager og wivel jeg synes der er rigtig mange gode opfordringer og konklusioner i dem men særlig hæfter jeg mig ved to ting den ene er afslutningen på irakkrigen og i socialdemokratiet mener vi stadig

som udenrigsministeren sagde skæbnesvanger og forkert og krigen blev jo besluttet med et meget snævert flertal og det synes vi også var forkert en anden konklusion der er i bogen er at man har fået minimalistisk informationspraksis over for det udenrigspolitiske nævn nu har jeg kun været ordfører på det udenrigspolitiske område i et halvt år men jeg synes faktisk at vi oplever at vi får meget meget fin og fyldestgørende information i det udenrigspolitiske nævn nogle gange har vi endda fået informationer om ting som regeringen ikke har taget stilling til når man kommer i nævnet og det synes jeg sådan set viser at man vil have en tættere og en tidligere inddragelse

relevante informationer hvad angår militære engagementer jeg oplever også at

og fortæller i det udenrigspolitiske nævn

gerne vil have råd og jeg oplever også at man under skærpet fortrolighed naturligvis får oplysninger om andre landes overvejelser så vi kan have strategiske drøftelser i nævnet som

bruge når vi selv skal træffe rigtige valg så oplever jeg også en rigtig rigtig god dialog mellem

ordførere når vi skal lave vedtagelse synes jeg faktisk at vi på tværs af hele folketinget taler ordentligt sammen og de

gange jeg har været med til at lave vedtagelse har det været meget bredt flertal omkring svære beslutninger i socialdemokratiet ønsker vi det her brede flertal og vi ønsker også at der skal være

opbakning det er sådan at der er tre ting

regeringen har forpligtet sig på det er netop en tættere og tidligere inddragelse i nævnet af relevante informationer

så er det at styrke den interne

det her med at vi skal lære af tidligere missioner så er det også sådan

militære operationer går hånd i hånd

humanitær hjælp det synes jeg netop også

er rigtig rigtig vigtigt at vi har den her kobling

det med at vinde freden er rigtig svært

landene når vi forlader krigen

militære operationer det er netop det som vi fremadrettet måske også skal kigge noget mere på lever de på en sten eller mangler de en pumpe for at kunne leve et normalt liv det er rigtig vigtigt at vi også

jeg ved at verden brænder rigtig mange steder vi kommer til at sende militære operationer ud også i fremtiden og som udenrigsministeren sagde

i danmark det vil vores regering stå i spidsen for og det synes jeg

været en del af regeringsgrundlaget da socialdemokratiet regering så hvad er årsagen til

og derfor søger vi også en bred opbakning når danmark skal deltage i de her militæroperationer

været to tredjedeles flertal jeg har spurgt i ministeriet og det er faktisk to gange på tredive år og det siger sig selv at to gange

er meget meget lidt jeg er hundrede procent sikker på

det om det så lige er den her tilfældige størrelse på fem og halvfjerds

er ikke det mest nødvendige for os det mest nødvendige for os

er netop at føre en aktiv

vi har jo netop haft den sikkerhed tidligere at man faktisk havde det og man havde det netop ikke i den situation hvor krigsudredningen forklarer at det

dramatiske forkerte beslutninger nemlig at gå i krig i to tusind og tre

på et så snævert grundlag hvor socialdemokraterne også var imod så jeg hørte hele fru annette linds svar som en opbakning til at vi at vi laver en grænse om det så skal være fem og halvfjerds procent eller to

det er sådan at vi søger det bredest mulige flertal og jeg synes faktisk

og laver vedtagelsestekster gør vi det så bredt som overhovedet muligt

og det tegner til at blive meget bredt det her så jeg tror faktisk at vi kan snakke os

sådan at vi synes det var forkert at gå ind i irakkrigen med et snævert flertal og det vil vi ikke gøre i fremtiden vi vil have

tredjedele eller om det skal være en lillebitte smule mindre jeg synes det

med to tredjedele og derfor

sender militære missioner

jeg synes at vi skal have den her aktive sikkerheds og udenrigspolitik vi skal have en meget meget bred diskussion

det er vi skal gøre i fremtiden når vi skal sende

missioner ud og derfor bliver vi nødt til at have dialogen vi ønsker et meget meget bredt flertal og det skal ikke være et snævert

rigtig ærgerligt og forkert at irak og afghanistankommissionen blev nedlagt

krigsudredningen var det kompromis der kom ud af det

er fuldstændig uenig i jeg opfatter at krigsudredningen var noget man

fra de borgerlige partiers nedlagde irak og afghanistankommissionen hev op af hatten

det er stadig væk min vurdering at der er meget meget vigtige spørgsmål der slet ikke er behandlet i den her krigsudredning det skriver de jo også selv

kan ordføreren ikke godt se at det faktisk kunne være dejligt at vi

den undersøgelseskommission om irak og afghanistan om det så var

det er velbelyst og velbeskrevet hvad der er sket i det historiske forløb

og det skal vi selvfølgelig også bruge men der er bare stadig væk hele spørgsmålet om fanger hele spørgsmålet om irakkrigens lovlighed som slet ikke er behandlet her det er derfor at vi fra enhedslistens

sammen med alternativet sf og radikale har peget på

behov for for eksempel at undersøge hvad der skete med fangerne så jeg vil faktisk meget gerne have en tilkendegivelse

om vi skal gå videre med tingene er

i forhold til den her udredning jeg synes at det der står så lysende klart for mig er problemet i

rammer og regler som vi holder os til men at det ligesom er samtaler

på på diverse kontorer der egentlig er rigtig bestemmende for hvornår det er at vi går ind

spørge igen tror socialdemokratiet ikke der er behov for faste regler for

jeg synes sådan set at uformelle drøftelser er rigtig

vi laver kompromisser i i forligskredse og så videre så så uformelle drøftelser synes jeg sådan set er kommet for at blive det andet som der var i udredningen var det her med at det anbefales at man opretter en tværgående analyseenhed i i centraladministrationen

på hvor stort et flertal skal

vil hellere føre den aktive politik

man selv kan kalde bredest muligt det er så lidt udefineret

var bredest muligt i den omgang men en en reel og måske formalistisk tilgang til det hvor man skal inddrage og hvor man skal opnå flertal på seks og tres pct er jo ikke

det tal som fru annette lind også siger

når vi har gjort det så hvorfor er man så bange for at lave nogle regler der faktisk sikrer at man ikke i de få tilfælde kan gå uden om

for eksempel inklusionen og mange andre ting og så finder man

at det almindelige måltal

ligesom at nå eller eller at stræbe efter

fast målsætning måske ikke den rigtige måde at gøre tingene på

vil have i fremtiden også når vi sender militære missioner ud

jeg vil da gerne fortsætte i den positive ånd som

især udenrigsministeren var inde på

vi synes det var den helt rigtige beslutning at få et så godt historisk grundlag for ikke bare én krig men faktisk flere krige som jo nok har dannet fundamentet for

hvert fald et meget bredt flertal har ønsket at danmark skal gøre nemlig føre en aktivistisk udenrigspolitik vi deler også helt klart det som er lærdommen fra krigsudredningen nemlig at vi skal sørge for inddragelse af folketinget så hurtigt som overhovedet muligt og så grundigt som overhovedet muligt derfor startede den tidligere regering jo også

i udenrigspolitisk nævn meget meget tidligt i processen

med bredest muligt flertal

den sværeste beslutning man som folketingsmedlem kan tage

vi nu skal se på hvad det er vi kan gøre for også at lære af de forskellige operationer

nuværende regering på baggrund af det den tidligere regering startede op

gøre det evalueringsarbejde i udenrigspolitisk nævn og selvfølgelig

det er rigtig positivt så synes

er værd at bemærke at

ikke altid er enige omkring de forskellige operationer jeg har været udenrigsordfører i en del år efterhånden og derfor kan jeg da godt huske operationer hvor vi har været uenige

også huske operationer hvor et helt enigt folketing

derfor skal der også være plads til uenighed

rigtig problematisk

demokrati som vores begynder at sige at et flertal ikke er et flertal

gode holdninger til om det et godt flertal eller ej men vi anerkender

meget blind på en totredjedelsflertalsmodel

være ekstremt forkert hvis man på den måde begyndte

være et flertal i gængs forstand så det hilser vi kun velkommen og er rigtig rigtig glade for

ind i vores arkiv og har fundet frem hvad

jeg har et fuldstændig internt

hvor der står klart at masseødelæggelsesvåben altså ikke er hovedargumentet for at gå ind i irakkrigen og det er dateret den toogtyvende oktober to tusind og tre så det var præcis det man holdt fast i dengang som jeg jo åbenbart kan forstå at at den daværende politiske ordfører

opstod et magttomrum i libyen blev taget med et meget bredt flertal

spørge om ordføreren er enig med mig i at et meget bredt flertal

borgerkrigen og en af gangene fik jeg mulighed for at komme ud og se hvor tæt kampvognene fra gaddafis side var på at

var at man ikke gik ind og sikrede freden derefter men det er en helt anden diskussion men jeg er enig i præmissen at bare fordi der er et flertal er

at gå videre og forsøge at påvirke et regimeskifte

politikere til stede dengang og jeg tror der stadig væk er en bred enighed i folketinget om at det var den rigtige beslutning på den korte bane men

til tripoli og fjernede gaddafi

magt på den måde som man gjorde var der ikke belæg for gøre

vedtagelser der lå og det tror jeg heller ikke var klogt for når man ser på

når man ser på irak når man ser på afghanistan når man ser på libyen og hele området deromkring mener ordføreren så at de krige som danmark har været involveret i på den måde som som vi har har været med til at skabe fred og stabilitet i irak afghanistan og libyen det er ikke min vurdering at vi har fred og stabilitet i nogen af de lande nu men jeg kunne

vil sige at i forhold til de forskellige militære konflikter vi har været i så mener jeg det var den rigtige beslutning

både i forhold til afghanistan hvor vi havde artikel fem der blev aktiveret fra usas side i forhold til angrebet

at vi skal komme ind på at det en gang imellem

noget når man ikke gør noget og der mener jeg at syrien er et rigtig godt eksempel jeg er jo en af dem der er rigtig kede af at præsident obama ikke holdt fast i den røde linje og at vi derfor ikke kunne gå ind og markere

bruger kemisk krigsførelse mod sin egen befolkning så skal det også have militære konsekvenser jævnfør det vi talte om tidligere med responsibility to protect nemlig at fn landene har et

at gå ind og redde civilbefolkninger fra

han mener det var rigtigt at vi gjorde det

og de mennesker som er involveret at forholde os til at der er en ekstremt ustabil situation i de lande i både irak afghanistan og libyen er der totalt

synes det er vigtigt at man også tør indrømme

at man ikke laver et skønmaleri af det så det vil jeg gerne lige

ikke forsøgt at sige at verden ser bedre ud end

og vi har oplevet

tilbageslag på en lang række områder hvor vi ikke burde have gjort det men jeg mener bare klart at alternativet var værre og det er det hele diskussionen

den bedst mulige og der er det ikke altid at det kommer til at blive en

specielt tage fat på to elementer af hele problematikken

lægge en strategi inden man sender soldater i krig

der stadig væk er danske soldater i irak efter seksten år

efter atten år og hvad vi så kan lære af det men allerførst vil jeg lige slå fast at dansk folkeparti aldrig kommer til at støtte en idé om at der skal være to tredjedeles flertal i folketinget inden udsendelse af soldater grundlovens

taler om folketingets samtykke og folketingets samtykke opnår man ved at have flertal noget andet er så at det er godt at have et bredt flertal men sådan er det jo med alt herinde

en ros til regeringen fordi man har ændret opfattelse

har lagt en strategi inden man går i krig nogle vil ligefrem mene at udsendelse først kan finde sted når man har hele det militære forløb på plads jeg mener ikke at det kan lade sig gøre moderne krigsførelse er væsensforskellig det ved vi alle fra tider hvor to landes store hære ved daggry som aftalt mødtes på slagmarken til det endelige opgør og hvor begge sider stort set havde på plads hvad der skulle ske hvis man vandt i dag er der i hver af de krige vi er med i måske ti til tolv forskellige grupperinger som kan have vidt forskellige territoriale etniske

når det forholder sig således finder jeg alene tanken

udforme en færdig strategi herunder exitstrategi illusorisk måske kan vi i bedste fald se et par måneder frem yderligere

nato eller af andre ofte bedt om hurtig udsendelse hvor der ikke er tid til hverken vurderinger eller strategier således var det eksempelvis med krigen i libyen hvor flyvevåbenet gjorde en så imponerende indsats efter få dages forberedelse når alt dette forholder sig sådan tror jeg faktisk at vi politikere gør os selv en kæmpe tjeneste

til udsendelse at at skabe rimelig løse rammer for forsvaret at operere i og selvfølgelig det ligger i sagens natur med hyppige og grundige afrapporteringer til det udenrigspolitiske nævn mit andet engagement i dag

efter så mange år min egen opfattelse er at da fjenden stort set var nedkæmpet påbegyndte vi i stedet for at sige farvel og tak en lang umulig missionerende kamp for at indføre demokrati for folkeslag som slet ikke ønskede vores styreform ja der er tale om folkeslag som rent faktisk foragter vores demokrati og alt hvad den vestlige verden står for og hvor mange af de førende politikere faktisk kun spiller med på vores sang fordi det giver dem en mulighed for personlig økonomisk gevinst så det skal være min afsluttende opfordring lad os fremover nøjes med effektivt at nedkæmpe de regimer som truer eller angriber vesten og så i øvrigt lade folk i fred bestemme deres egen styreform hvad enten vi kan lide den eller ej jeg skal oplyse at dansk

støtter det brede forslag

se et par måneder frem når man man går i krig og at man må tage det sådan lidt

ad hoc det er jo helt grundlæggende at man er

til at have en fornuftig analyse af hvordan situationen ser ud i det land man bevæger sig ind er helt grundlæggende at man har et billede

af hvor man gerne vil hen og hvad der foregår ellers er man i hvert fald sikker på at det

afghanistan hvor også rigtig mange af forsvarets egne folk har været dybt dybt frustrerede over at der ikke var en ordentlig strategi for hvad det var

og hvordan man skulle opnå det og hvor der slet ikke var et godt nok kendskab til hvad der i

var i gang af politiske bevægelser og hvem det var man allierede sig med derfor

vil jeg gerne have ordføreren til lige at forholde sig til det her

kunne have forudset hvad der ville komme til at ske igennem de seksten år den dag hvor vi her i folketinget besluttede at være med jeg var i øvrigt heller ikke selv med til den proces jeg

men jeg tror at det har været en umulighed at

gjaldt om at mobilisere militæret og så gjaldt det om at komme af sted på slagmarken for at nedkæmpe det regime der var det var det der var i tankerne jeg ved ikke hvor mange

man skulle have arbejdet for at kunne gøre det

konstatering af at det her kan vi ikke forudse vi må korrigere og vi må justere hen ad vejen og så håbe det bedste og frygte det værste det er desværre betingelsen

bliver eddermame op ad bakke det bliver rigtig svært at nå dertil det var jo nogle informationer som ikke kom ud og som man ikke tog med ind i de politiske processer

i forhold til irak har det da også været klokkeklart hele vejen igennem at den sekteriske vold og undertrykkelse som man kan se

i irak har haft meget stor betydning for opkomsten af terrorbevægelser

og det synes jeg at ordføreren ligesom skylder at forholde sig til nemlig at det kan man faktisk godt forudse hvis man gør

rapport der skulle gemmes til side jeg kan huske at det var et scenarie hvor

besvare det men hvor mange uger skråstreg måneder finder man er det rigtige tidspunkt at analysere på inden man så kommer med i krigen med et års forsinkelse altså det lader sig ikke gøre jeg tror bare at man må tage det så godt som man kan og arbejde så grundigt som man kan og så må vi stole på

i et dilemma fordi der er en diskussion om det de soldater vi har kender jo lige så godt til det danske folkestyre og demokrati som vi andre gør og ved at sådan er betingelserne

holdning nogen steder tværtimod

at det er demokratiets betingelser at det kan være træls men det er altid træls at blive udsendt

bare fordi man er flere får mere mere ret og det synes der har været beviser på i de konflikter vi har haft hvor der var rigtig mange som nævnt bag afghanistan og

i forhold til libyen man trak sig så

det vil jeg lige tjekke bagefter

sige at i alle sammenhænge herinde er det skønnest

en form for tryghed om at det

lavet om efter næste valg fordi der kommer et nyt flertal

ser det som en luksus at være så mange som muligt omkring et beslutningsforslag i modsætning til

man ikke på nogen måde kan finde ud af at det er en luksus at være rigtig mange omkring

er altid åbne og ærlige debatter som jeg sætter stor pris på

skal forsøge at have en strategi det synes

i at hvis der er ti til tyve folkeslag og man skal forsøge

at gå ind i en dybt kompliceret politisk situation i et land hvor der er mange

der blander sig så er det utrolig svært at lykkes med sin mission

netop derfor man skal tænke sig rigtig godt om både i

til hvordan man kan undgå at blive fanget som gidsler i den situation og undgå at vores soldater bliver fanget som gidsler jeg synes faktisk det lykkedes bedre end normalt da vi besluttede at gå ind i kampen mod isil

vi fik flere af de regionale stormagter med

lægge pres på regeringen i irak så der ikke skulle ske nye sekteriske overgreb vi var klar med de humanitære indsatser lige efter at der var blevet om jeg så må sige bombet

befolkningen på jorden oplevede en fremgang med det samme og alt muligt som vi havde lært også af tidligere indsatser det var jo faktisk en strategi og der var også en idé om at vi kunne komme videre bagefter så mener ordføreren virkelig at

som man havde fået at vide men man skal da gøre alt hvad man kan for at kende til hver enkelt lille gruppering i irak eller afghanistan eller hvor man nu opererer for så

vanvittig væsentligt at man ved så meget som

vi hele tiden har efterretningsfolk ude i alle verdens brændpunkter og arbejder sammen med

så man møder frem så så velforberedt som muligt og så ender det med

det er et helt andet billede der tegner sig

ændre sig og som regel gør det men så har man jo et fundament at stå på jeg har faktisk utrolig mange gange nu hørt dansk folkepartis ordfører sige at mange af de her meget aktive engagementer militært set

skal hurtigt ud igen jeg har egentlig endnu til gode

i at dansk folkeparti ikke støtter nogen militær aktion er der et eksempel på at dansk folkeparti har valgt ikke at støtte en militær operation i nyere tid på baggrund af alle de bekymringer som

og har også taget nogle nogle ting på vores skuldre skuldre som vi måske ikke var så vilde med det finder man så også ud af

vi havde fået de rigtige rigtige efterretninger fra vores eget efterretningsvæsen fra usas og så videre og gik ind i det

god tro så jo

for men vi har gjort det for at være

at store svære beslutninger

konsekvens kan betyde at danske soldater mister livet ikke skal tages med et snævert flertal at gå i krig skal ikke ske med det mindst mulige flertal som var præcis det der skete i to tusind og tre vedrørende irak jeg synes faktisk der er forskel på rækkevidden af folketingets beslutninger i alle de andre sager gælder naturligvis almindelig flertal men spørgsmål om krig skiller sig ud

det er vel også derfor at socialdemokraterne også tidligere har støttet at der skal være

totredjedelsflertal for at sende soldater i krig i dag blafrer socialdemokraternes holdning i vinden

at svarene på spørgsmålene også blafrer i vinden for hvad er egentlig et bredt flertal er det én stemme som det var i

måske kætterske tanke at der måske er en dag hvor de ikke længere er i regering en totredjedelsflertalsregel er jo vores garanti ind i fremtiden hvor der måske på en mørk og dyster dag venter en foghlignende militaristisk regering uden de store tanker om hvad et bredt politisk flertal betyder

vi skal nemlig undgå igen at komme i en situation som vi gjorde i to tusind og tre

fuldstændig ligeglad med andre holdninger i folketinget foghs regering insisterede i den som i mange andre sammenhænge på at være usas lydige skødehund når usa til den danske regering

spurgte anders fogh med stor iver hvor højt anders fogh ville for enhver pris gå i krig sammen med usa og med det snævrest mulige mandat endte vi i den ulyksalige krig i irak historikerne har jo i beretningen uddybet konsekvenserne af den dramatiske og rædsomme beslutning i to tusind og tre et totredjedelsflertal kan dels bremse ukloge beslutninger på et område der ikke kan sammenlignes med andre i forhold til konsekvenserne for de borgere der risikerer at miste livet

at der også bliver taget dumme beslutninger i fremtiden til gengæld

vil et totredjedelsflertal være med til at give danske soldater en øget tryghed i bevidstheden om at de er udsendt med et solidt folkeligt mandat

det er efter sfs opfattelse en vigtig lære af forløbet i to tusind og tre

sf støtter også en aktivistisk udenrigspolitik men det behøver jo ikke at være en militaristisk udenrigspolitik og aldrig en udenrigspolitik baseret på rygter

som det skete i forhold til irakkrigen

skandale at irakkommissionen ikke får lov til at blive færdig med sit arbejde kommissionen var den bedste

for at komme til bunds i beslutningsprocessen ved den danske deltagelse i irakkrigen en beslutningsproces der var fyldt med åbenlyse fejl og mangler og i særdeleshed mangel på oplysninger

de daværende medlemmer af udenrigspolitisk nævn hvilket også tydeligt fremgår af krigsudredningen

på vegne af fru eva flyvholm fra enhedslisten herre rasmus nordqvist fra alternativet og sf vil jeg læse forslag til

som opfølgning på krigsudredningen hvorfor gik danmark i krig opfordrer folketinget den til enhver tid siddende regering til at sikre tidlig løbende og fyldestgørende inddragelse af folketinget ved beslutninger om dansk deltagelse i internationale militære operationer hvor både formålet med det danske bidrag den samlede strategi med kobling til andre ikkemilitære spor og påtænkte exitstrategier beskrives

deltagelse i internationale operationer finder folketinget at den til enhver tid siddende regering bør søge bred opbakning til indsatsen i folketinget derfor opfordres regeringen til at indføre et princip om to

flertal i folketinget ved udsendelse af danske soldater dertil opfordrer folketinget den til enhver tid siddende regering til med udgangspunkt i det forudsatte formål at give en grundig gennemgang og evaluering af indsatsen i folketinget når et dansk bidrag fra en international operation er hjemtaget folketinget beklager i

år og det jeg har lagt mærke til er at

imod at dårlige beslutninger bliver kritiseret

imod at de bliver undersøgt hvis det går helt galt kan

bliver alt fuldstændig klart det er indlysende en af de risikoer der ligger i det

garanti mod at et folketing tager dumme beslutninger

holder den jo nok sådan fuldstændig juridisk som herre jens rohde også påpeger at masseødelæggelsesvåben ikke indgik i selve beslutningsgrundlaget men enhver der fulgte debatten dengang ved at det indgik fuldstændig i enhver almindelig danskers oplevelse af hvad der var grunden til at man tog beslutningen

hvad der var det juridiske i forhold til hvad man besluttede og så det som alle diskuterede nemlig at der var masseødelæggelsesvåben hvilket viste sig at bygge på rygter og

groft et begreb og siger at regeringen lavede

news over for folketinget så er det jo værd at bemærke hvad det var man stemte om var tretten bevæggrunde tretten bevæggrunde i b

hundrede og atten det er det man stemte om

det godt være at der er alle mulige andre debatter og vi kan hurtigt tage en debat om hvad der blev sagt der

det man stemte om kan ordføreren for sf ikke lige forklare hvad der er fake news

være militaristisk og aldrig baseret på rygter og

det er skammeligt at se vores tidligere statsminister fogh rasmussen gemme sig bag

til hvad der blev besluttet alle der fulgte debatten dengang ved udmærket godt hvad det underliggende fundament var for

at man mente at der var masseødelæggelsesvåben i irak

sagde og nu citerer jeg endvidere har spørgsmålet været rejst om den danske regering talte usandt om eksistensen af masseødelæggelsesvåben i irak svaret på det spørgsmål er afvisende det gentager jeg lige

svaret på det spørgsmål er afvisende regeringen byggede på fes trusselsvurderinger hvori det bliver antaget at irak havde masseødelæggelsesvåben så al den der snak hvor man prøver

indgår det ikke men enhver borger enhver politiker der deltog i diskussionen i to tusind og tre

hvor stor betydning det havde med oplevelsen af troen på rygterne på daglig basis i tv avisen om at der var masseødelæggelsesvåben i irak

det var den politiske underlægningsmusik for at man så kunne komme igennem med den vedtagelse men det er da

juridisk var man så heldig at holde sig på den rigtige side men det er fejt ikke at stå ved hvad selve den politiske baggrund var

på sig selv altså det her er et spørgsmål om at have tillid til regeringen og i dansk folkeparti dengang havde vi tillid til anders fogh rasmussen at det han fortalte os var rigtigt det stemte vi efter ligesom vi et par år tidligere i det sikkerhedspolitiske havde tillid til poul nyrup rasmussen fra socialdemokratiet

at det var rigtigt at gå i krig i afghanistan

de her emner er man nødt til at have tillid til regeringen som bygger

stå her så mange år efter og sige

tidspunkt påstået at herre søren espersen eller andre

det tillægger jeg ikke nogen

de rygter var jo entydigt fra fra usa vi kan jo

så det er jo ikke den danske regering der på den måde går frem her i folketinget og siger nu skal i høre der er masseødelæggelsesvåben og derfor skal vi gå i krig men enhver ved at det var selve fundamentet for den offentlige debat og for debatten også i folketinget og alle andre steder

ikke rende rundt og lege efterretningsfolk selv og være nede på på marken der i irak og sige

folketingsmedlem sådan en byrde

at det skulle man have vidst det er tillid til regeringen og

holder man sig væk fra den krig har man tillid deltager man ligesom vi gjorde både på opfordring fra rasmussen

for at diskutere krigsudredningen og derfor er det jo vi diskuterer historie

sammenkaldt for at diskutere og det er en evaluering af hvad det var der skete det er en krigsudredning og derfor kommer der selvfølgelig efterrationaliseringer ind om

kunne have gjort anderledes og en af de ting som vi bare påpeger i den her forbindelse er at det kunne være med til at give et andet fokus for den til enhver tid siddende regering at vide at man skal have et bredt politisk flertal bag sig

orientering om hvordan man fører sådan

se på at så dramatisk en beslutning blev taget på så snævert et

for at gå med i krigen at saddam hussein ikke overholdt fns resolutioner men i forhold til masseødelæggelsesvåben er det også

news at at saddam hussein brugte masseødelæggelsesvåben mod kurderne i halabja

brugte gas mod sin egen befolkning lige så vel som det vel også er åbenlyst for enhver at den

han havde brug for lidt mere tid og så kunne det faktisk være han kunne have fået det afdækket men det var meget vigtigt at man

for at tage beslutningerne inden de der var det tre måneder han bad om ekstra hvor vi måske kunne afklaret

det at folk talte om masseødelæggelsesvåben var ikke noget

man forestillede sig det byggede på at saddam hussein brugte de der våben imod kurderne og på det tidspunkt

han spændte ben for fn inspektørerne

blandt andet derfor der var så meget usikkerhed omkring de der

lære af historien hvad kan vi lære af krigsudredningen og det er da rigtigt er bagklogskab men

er diskussion om krigsudredningen

at man man ikke fremover skal kunne sætte så dramatiske handlinger i værk på baggrund af noget der ikke holder og på baggrund af et meget meget snævert flertal man kunne have forhåbninger

regering skal have en orientering mod at skaffe et bredt flertal for det og for eksempel også den her situation

givet fn observatørerne lidt længere tid

det måske var blevet afklaret hvorvidt de var til stede eller

er det jo altid en sindssyg alvorlig beslutning både for de mennesker

vi har jo soldater som både risikerer at blive dræbt eller at komme hjem med både fysiske og psykiske skader

er det jo i hundredetusindvis man tæller antallet af civile dræbte omkring firs procent af dem der mistede livet under irakkrigen og i årene efter har været civile mænd kvinder og børn som bestemt ikke har bedt om at der skulle være den her

at lande bliver ødelagt og smadret og er meget lang tid om

når man ser på situationen i afghanistan lige nu ser

og stadig væk i dag

er i hvert fald sindssyg vigtigt kan man sige at man når man tager beslutningen om

alle argumenter for og imod at man har et ordentligt grundlag at vurdere de mulige konsekvenser på og det

rigtig glad for at vi nu står kan man sige i en situation her i folketinget hvor der er en enighed om at der

der skal strammes op på nævnet skal

og have en ordentlig analyse af det det synes jeg da er en rigtig stor forbedring og det er også rigtig godt at vi peger på

et stykke ad vejen her og det er rigtig vigtigt

sammen med med sf og alternativet alligevel har

have sagt at der ikke bare skal være et bredt flertal men at

du ligesom bede om at der er to tredjedeles

flertal der er sikkert mange af jer der hvis i skal lave vedtægtsændringer i jeres parti eller et eller andet

så vigtigt at vi gerne vil være sikre på at der er en ordentlig politisk opbakning til

kunne være rigtig vigtigt hvis vi kunne blive enige om det men det kan vi desværre ikke jeg er ked af at socialdemokratiet ikke længere mener det de har gjort før men det her er i hvert fald en markering af at vi gerne

med to tredjedels flertal faktisk er en rigtig god idé når der er tale om krig

det er jo stadig væk vores ønske at vi skal have oprettet en kommission til i hvert fald at undersøge de dele som ikke er ordentligt belyst endnu og det handler jo om hvad der skete med de fanger som blev udleveret til tortur og det handler om at vurdere om irakkrigen overhovedet var lovlig og placeret et juridisk ansvar der

fuldstændig absurd at man kan sidde og have de her diskussioner

og man ser ordførere for venstre og

er partier her i folketinget der selv har nedlagt den undersøgelseskommission som skulle klarlægge hvad det juridiske ansvar var i forbindelse med de her krige og

var der jo ikke nogen af os der behøvede at sidde og diskutere frem og tilbage om det så ville det have været fuldstændig klarlagt det er

det vores ønske at vi også fremadrettet har mest mulig åbenhed

forhåbentlig kan undgå flere krige som i irak afghanistan og libyen som har alt for blodige blodige konsekvenser og i stedet

bliver dygtigere til at fokusere på hvordan vi kan forebygge krig og konflikt og hvordan vi kan forhandle nogle politiske løsninger på de konflikter

tak for diskussionen i dag

enhedslistens stemmer med i det her det er et parti som står uden for forsvarsforliget og som aldrig har gjort

er imod samtlige militære operationer

har aldrig nogen sinde taget et ansvar hvorfor skulle jeres stemmer pludselig være valide og interessante og værdifulde i den her diskussion prøv

korrekt antaget at der nok vil være en hel del af de operationer hvor enhedslisten

bakker op om det fordi vi mener at der tit er bedre måder end den militære at løse problemer på det er helt korrekt vi er dog ikke pacifister der kan godt være tilfælde hvor man er nødt til at bruge militæret men som udgangspunkt

må man sige at vi peger på politiske løsninger men det at sikre at der er to tredjedeles flertal herre søren espersen handler jo om at man ikke skal tage fortravlede og jappede beslutninger om noget så vigtigt som krig og hvis du ser

i meget høj grad usikkerhed om det grundlag der lå for krigen altså

store partier som socialdemokratiet der ellers som regel er med ikke kunne være med

på et useriøst og ubearbejdet grundlag det er det det handler

sammen med enhedslisten for at finde ud af om vi skal sende soldater i krig

skulle man inddrage enhedslisten i noget som helst vi ved jo

diskuteret hvis det så ender med at det er en rigtig god idé at sende danske soldater i krig og enhedslisten begejstret bakker op om det så kunne studiegruppen måske blive til noget men ellers er det jo bare et totalt tidsspilde vi skal nok finde ud af det i den kreds som har en positiv holdning

det også om hvorvidt man kan samle et demokratisk flertal for tingene

men vi er en del af folketinget og vi har også et ansvar for at være med til at sikre at der

når man tager så vigtig en beslutning som det at gå i krig

kunne man måske overveje om det var et andet sted man skulle være end i folketinget men jeg synes det er helt grundlæggende at vi får en enighed om

men men vi andre er jo bare i en situation hvor

vi mener at fns begreb om responsibility to protect at gå ind og redde civilbefolkninger fra massakrer betyder rigtig meget og som ordføreren sikkert er bevidst om

i fare for at blive massakreret af alle mulige forskellige deriblandt islamisk stat og derfor synes jeg jo at det er tydeligt for mig i hvert fald hvordan og hvorledes

det også kan have konsekvenser hvis man ikke rykker ind

lad os nu sige at vi ikke var rykket ind i forhold til islamisk stat hvordan ville det så være i

til kurderne jeg ved godt hvad kurderne har sagt de har

massakreret så ville de ikke har været på jordkloden den dag i dag så er ordføreren ikke enig i

pacifister på den måde at vi aldrig kan støtte en militæroperation vi skal bare have en meget klar

forsøger sig med de politiske løsninger

ligger mig rigtig meget på sinde som ordføreren ved

i libyen udviklede sig så er det ikke situationer hvor man kan sige at det har været til fordel for

lever stadig væk i dyb fattigdom er blevet tortureret og

og det er ting der stadig væk sker det har vi et medansvar for og det mener jeg faktisk at man også som et demokrati skylder at kigge grundigere på og det er derfor vi for eksempel gerne ville have at irak og afghanistankommissionen blev brugt til at undersøge hvad det faktisk var der foregik dengang man gik i krig i

fem i nato pagten der blev aktiveret men hvis man går ind og kigger på civilbefolkningen

jeg har selv haft lejlighed til at være i afghanistan og besøge pigeskoler

været totalt uhørt under taleban

bare går ind og kigger på den gennemsnitlige levealder

var den i starten af fyrrerne under taleban

tegn på at du altså lever bare en lille smule bedre end du gjorde under taleban så vi kan sagtens tage en diskussion om de her forskellige krige men der viser vi jo også med tydelighed at vi altså gør det fordi vi faktisk ønsker at gøre en forskel

ikke havde gjort det ville civilbefolkningen

stadig væk leve under et af de værste

frihed og demokrati og glade dage det er bestemt ikke tilfældet og jeg synes at vi skylder os selv og i den grad også afghanerne at forholde

og som man er i gang med at gøre nu og som amerikanerne også er

sparet rigtig mange menneskers liv det er den slags overvejelser vi

har de her kommissioner til faktisk at blive klogere

har medlemmer som tidligere tilhørte dkp og først meldte sig ud af kommunistpartiet efter muren var faldet må det være et udtryk for total mangel på situationsfornemmelse at man nu prøver at give retningslinjer til de partier der konsekvent igennem de seneste mange mange år har været garanter

sandelig ikke har bidraget meget til jeg synes det er skændigt at være vidne til en sådan mangel på situationsfornemmelse

et parti der aldrig har deltaget

at sikre det danske forsvar aldrig har løftet så meget som en finger for at sikre penge til nato medlemskabet og aldrig nogen sinde uden efterfølgende at stikke halen mellem benene har sendt danske tropper af sted nu står her

de andre partier som rent faktisk har løftet den opgave at sikre at den danske befolkning har kunnet leve i en fri nation siden anden verdenskrig det må jeg sige er

er et af de tidligere medlemmer af dkp så det behøver jeg måske

alt ansvaret for jeg vil sige at demokratiet ligger os endog meget meget

og det gør det også i forhold til når man tager beslutninger om at sende soldater i krig og hvad der i øvrigt skal foregå mens

de soldater er udsendt i krig jeg har svært ved at se hvad der faktisk er mere vigtigt

her i folketinget og derfor må jeg sige at jeg

kostet så mange hundredtusindvis af civile livet og som så efterfølgende ikke engang vil stå ved

lave en ordentlig undersøgelse af om tingene faktisk foregik korrekt da man tog den beslutning det synes jeg er en demokratisk mangel som er

og det er jo derfor vi ønsker at det skal være anderledes men jeg vil sige at vi jo

som gik danmarks fjenders ærinde indtil muren faldt og det ansvar synes jeg at

det meget med demokrati at gøre at sige at der skal være to tredjedeles flertal eller tre fjerdedeles flertal demokrati betyder at flertallet bestemmer så det forslag det opdrag som enhedslisten har påtaget sig i den her sag er jo det modsatte af demokrati det er at sige at skulle der være et flertal i folketinget for at føre den politik ud i livet som vælgerne har ønsket ja så må de ikke medmindre der er tale om et kvalificeret flertal

en fuldstændig venden på hovedet af hele demokratibegrebet

hvordan enhedslisten egentlig har det med det her demokrati

lave nogle ekstra gode regler for hvor meget opbakning der skal være før man sender soldater ud opfatter jeg i den grad som meget meget demokratisk og ladsiggørligt hvilket det også

er jo ene og alene politisk vilje der ikke er til stede for at indføre sådan en regel og det må ordføreren så selv stå på mål for

demokratisk det er der bestemt ikke noget problem

en af de sværeste beslutninger man kan træffe her i salen

faktisk at sende unge danskere i krig og derfor skal det gøres med

ikke at størrelsen af flertallet er

hvilke beslutninger vi træffer

de er helhjertede og

beslutninger jeg har en

mellemøstlig baggrund der underviser på georgetown universitet han sagde på et tidspunkt vesten er mærkelig når vi tigger og beder dem om at komme og hindre folkedrab i rwanda darfur syrien

kommer de ikke når vi tigger dem om at holde sig væk så kommer de når de kommer

for sent de kommer halvhjertet og de har utrolig travlt med at komme ud igen så hurtigt som muligt

stabiliteten og freden i området vi traf den rigtige beslutning men vi traf en halv beslutning vi fjernede gaddafi men skabte et magttomrum og vi overlod magten i libyen til

til militser som vi

vi valgte at blive i luften og overlod

magttomrummet på landjorden til

det skabte så kaos det er bare et eksempel på at man går ind og gør noget halvhjertet

at der skulle mange mange flere styrker til i starten i forhold til at bekæmpe taleban

en militær base i nærheden af præsidentpaladset

som vi fik senere mange flygtninge islamisk stat og så videre skal vi i vesten og danmark blande os det er altid bøvlet at blande sig men det er endnu mere bøvlet ikke at blande sig syrien er faktisk

udenrigspolitik handler grundlæggende om at varetage

danske politiske og økonomiske interesser det er altså i vores interesse indimellem ikke altid

af altruistiske grunde

for at være god ved andre men det er også i vores egen

selvinteresse hvorfor er vi i mali

i dag det er vi for at forhindre at islamisk stat og andre terrorgrupper etablerer sig

erklærer de endnu et kalifat

skal vi igen bøvle med det som vi gjorde det med kalifatet i irak og syrien det samme med vores engagement i

irak mod islamisk stat det var

bekæmpe terroristerne dernede frem for

få terror i vores gader så selvfølgelig skal vi

rigtig gode til i danmark det nogle kalder for soft

det er vi også rigtig rigtig gode til det skal vi også gøre hovedgrunden til at vi skal blande os rundt om i

også at forebygge og forhindre

folk emigrerer flygter og udvandrer så det er altså også i

får diskuteret tingene bagefter jeg synes det er fint at der er kommet en krigsudredning

der er kommet nogle konklusioner der giver stof til eftertanke fordi vi skal være bedre til det næste gang for der kommer en næste gang det gør der det kan man altså ikke udelukke verden forandrer sig hele tiden og verden

og har aldrig været fredelig men det med at konkludere ud fra redegørelsen at man fremover

firkantet jeg mener at regeringen uanset hvad det er for en regering skal stræbe efter

hvor det kan være farligt og med livet som indsats men også fordi vi er med i konflikter hvor

civilbefolkninger rundtom i verden også står i forreste linje og dermed også er rigtig udsat så det må aldrig være let og jeg har heller aldrig oplevet i de år jeg har været herinde når vi har diskuteret indsatser at der er nogen der har taget let på de beslutninger

den udredning der kom synes jeg peger på et alvorligt problem og en svaghed og det er hvor uformelt

som som den her udredning omhandler og derfor synes jeg faktisk det er nødvendigt at vi ser på hvordan vi kan ja blive mere formalistiske i vores tilgang til det

nogle klare regler og rammer som vi følger altid for os

er det vigtigt at man altid

sammen med det militære altså at vi ser på hvordan

altid læner os op ad de folkeretslige mandater

husker på at et er at afsætte de midler det koster

når vi går i gang med at diskutere en indsats hvad økonomien bag det er

være indtænkt midler til den humanitære indsats som er så afgørende

foreslået at man altid efter der har været en indsats får nedsat en uafhængig kommission som

ser på forudsætningerne for det

er gået og det gøres uafhængigt efterfølgende

bredest mulige flertal bag en indsats

der bør være et tal på to tredjedeles flertal er jo ikke taget ud af det blå det er noget vi arbejder med mange steder og det er jo også en lidt sjov diskussion i forhold til når vi taler om om eu og hvordan vi laver beslutninger der der er det meget sjældent at et flertal her i folketinget vil være med til at lave flertalsafgørelser i stedet for det kvalificerede flertal så hvad er det det kvalificerede flertal kan jamen det kan lige gøre det

oftest at der ikke er to tredjedele bag men derfor er den regel alligevel bare vigtig i vores optik

og derfor bør vi selvfølgelig altid gå efter

danskere for ingenting så vi har haft en meget grundig debat om proces det kan vi godt lide

selvfølgelig om sådan en procesdebat løser hele problemet og det har

inde på allerede

man måske sige at

er en periode hvor stormagterne fastholder deres sikkerhedspolitik

perioden fra nitten sytten til nitten

en og halvfems var en samlet epoke hvor det store dyr

som man kan dele op i to klare afsnit der er et afsnit fra nitten en og halvfems til to tusind og et som er et afsnit jeg vil kalde den postsovjetiske forvirring og så er der perioden fra to tusind og et frem til i dag som jeg vil kalde for terrorens tidsalder fordi stormagternes sikkerhedspolitik er indrettet på at bekæmpe terror

jeg tror ikke at man kan aflæse vores udenrigs og sikkerhedspolitik uden at tage de her afsnit af historien i betragtning fordi hvis man ser på krigsudredningen så kan man sige at

troede danske beslutningstagere og det troede de med rette at det gav mening at

i de sidste hjørner af anden verdenskrig det var jo det vi gjorde på balkan

nogle der har glemt det men potsdamaftalen bortfaldt først i nitten halvfems og så blev der så

ryddet op rundtomkring på balkan efter at den aftale var bortfaldet terrorens tidsalder begynder så

og det der har præget danmarks og vestens indsatser i terrorens tidsalder har jo først og fremmest været manglende viden om hele udgangspunktet for terrorens tidsalder udgangspunktet for sovjetunionen forstod de fleste det var marx og lenin og alle de her teoretikere og så var det en stiafhængighed i forhold til det tsaristiske rusland og de to ting tilsammen

for terrorens tidsalder er jo for det første islamismen og for det andet er det den historie og de dynamikker som behersker mellemøsten forstår man ikke det så forstår man ingenting om terrorens tidsalder og træffer dårlige beslutninger her er jeg bare nødt til at sige

der beskytter imod at tage dårlige beslutninger som følge af manglende viden

manglende viden tror jeg om om regionen om terrorens tidsalder kunne ikke have beskyttet imod fejl der er begået herre martin lidegaard sagde

med et typisk understatement at han var i tvivl om hvordan man skulle bedømme afghanistan afghanistan er jo en katastrofe det

er en illusion i stormellemøsten og vi skal ikke forfølge politikker der gør det hele den her idé med at opbygge civilsamfund

videre er jo også en ren illusion nu ender afghanistanengagementet med at taleban laver en aftale som kommer til at ligne afslutningen vietnamkrigen utrolig meget

per stig møllers erindringer om alle hans møder med hamid karzai bliver man jo også helt klar over hvor håbløst hele projektet med at lave

demokrati i afghanistan var man skal selvfølgelig tale pænt om folk der ikke er til stede men

er faktisk det der løser de her fejl og så skal vi selvfølgelig også have en god proces derfor er vi også glade for det

jeg fulgte med i debatten op til irakkrigen

gjorde jeg husker ét argument

det rigtige at gøre det var da tony blair ved

slået ihjel forestil jer alle de mennesker blive slået ihjel

er i irak han vendte

det måtte være det rigtige at gøre at fjerne sådan en tyran det måtte

være det rigtige at gøre for stabiliteten i regionen og i hele verden det var måske forkert oplysningerne forkerte måske var det forkert at gå ind

det var også forkert sådan er det med krig

og du fortryder det gift dig ikke og du fortryder det gift

det det kan næsten ikke gøres på den rigtige måde og krig er jo meget

et enkelt giftermål så det er meget vigtigt at man har en proces en inddragelse som er så god som overhovedet mulig så jeg støtter den

dagsorden som er forelagt og som har en bred tilslutning også fra folketinget jeg skal selvfølgelig koncentrere mig om min lille flig af

hele staten krigsførende så derfor er det på sin plads

det bedste synes jeg ville være hvis der kunne stå i beslutningen ligesom der

medføre at færøerne også blev direkte medinddraget og kunne træffe beslutninger det er sådan en meget større diskussion end den

nu er det sådan at færøerne ikke bliver inddraget når der

og det kan forsvares med at man ikke betaler og at man ikke stiller med soldater

ville det udløse et andet krav om ægte medinddragelse

også inddraget i den her debat i kraft af de to færøske

den helt store inddragelse er selvfølgelig i forhold til nordatlanten og

grundloven gælder for alle alle dele af riget så er det lidt underligt

hvor færøerne direkte er involveret så så foreligger der faktisk en erklæring fra to tusind og fem hvor der står

ikke når det gælder mellemøsten værnepligten

der vil medføre en anden diskussion igen som er langt større

at der er tre nordatlantiske medlemmer som har tilsluttet sig den røde valgblok men der er jo en nemlig herre edmund joensen som har tilsluttet sig den blå valggruppe deriblandt venstre og der har vi jo fra venstres side aftalt med herre edmund joensen at han tiltræder udenrigspolitisk nævn som et fuldgyldigt medlem men jeg forstår så ikke hvorfor de tre røde nordatlantiske medlemmer ikke har fået en bedre aftale i forhold til rød valggruppe

jeg indsuppleret hver eneste gang jeg har aldrig fået et nej endnu og derfor har vi også

det det fungerer fint når man er ene medlem i en gruppe

så er det svært at være alle steder derfor vil jeg ikke have faste pladser i udvalgene

ikke medinddragelse af folketingsmedlemmer men af færøske

demokratiske strukturer på færøerne er således at det er landsstyret der er folkets repræsentant jeg blev valgt af tyve procent af

jeg repræsenterer ikke et flertal jeg tænkte på de færøske myndigheder

en rigtig god debat tak til alle ordførere jeg er først og fremmest glad for

at følge op på anbefalingerne

udredning der ligger

at dagens debat i folketinget har bekræftet folketingets beslutning om udsendelse af danske kvinder og mænd i internationale indsatser der jo er noget helt

helt enig med fru annette lind altså det er nok en af de

danske mænd og kvinder ud hvor de risikerer at betale den ultimative pris nemlig deres eget liv

også være tilfælde hvor vi har behov for at beskytte mennesker mod

forpligtelsen til at beskytte eller responsibility to protect er

på udredningen og

elementer der ligger her i forhold til kosovo og jeg synes det er rigtig vigtigt at vi kigger

har et kollektivt ansvar

at de her principper om ansvaret for at beskytte mennesker mod overgreb og folkedrab er nogle vi skal holde

af den fejltagelse som jeg også den dag i dag mener

historiske udredning belyser meget godt hvad der kan gøres bedre i forhold til at man har et oplyst grundlag at tage beslutning på

når man siger ja til at sende bidrag ud i verden

også vores egen exitstrategi og så videre

lægges til er jo at vi sjældent deltager i operationer alene fra dansk side det er jo noget vi gør sammen med andre lande

bedre til internationalt i de koalitioner vi indgår i

ikke at engagementet for den koalition der er for

få bedre strategier når vi indgår i koalitioner som sådan

om totredjedelsflertal

altså alle her og det har glædet mig rigtig meget i at det at få ordentlige

træffe beslutninger om så vanskelige ting som at sende vores soldater i krig er

hvordan vi gør det her og det vi kan lære af krigsudredningens

ejerskab i fællesskab og sikre at når vi fremadrettet gør de ting

på et fuldstændig oplyst grundlag det tror

dansk udenrigs og sikkerhedspolitik

minusma i mali som har været behandlet og også operation barkhane den fransk ledede

mig over den store opbakning og jeg tror og håber at der vil være partier herinde som er klar til at tage ansvar når det gælder

det allervigtigste er at vi har det rigtige grundlag og så må vi træffe beslutninger som for alle uanset om man er tilhænger

og meget alvorlig beslutning noget af det mest alvorlige som vi kan træffe her man

kan sige at formålet med dagens debat heller ikke for mig

at fælde dom over de historiske beslutninger men i stedet for at drøfte hvordan vi kan bruge de her erfaringer fremadrettet

den historiske udredning bekræfter mig i hvor afgørende det er

at sende danske militære bidrag ud til verdens brændpunkter

glad for og tak for det at folketinget i dag er blevet enige om en tekst

den grad lægger vægt på at regeringens inddragelse af folketinget i sådan

tidlig og fyldestgørende

drager de nødvendige lærer af

side gør rigtig meget for

den kommission der skulle kigge på blandt andet grundlaget for irakkrigen

regering gjorde det var en forkert beslutning det er utidigt når man har sat et kommissionsarbejde gang skal man gøre

her i folketinget det ville være rigtig godt

som bidrager med nogle vigtige ting i forhold til at belyse både

men jeg synes ikke det er nogen undskyldning for det regeringen gjorde det var en fejl og det det håber jeg ikke er noget en kommende

jeg nævnte at der kan være mange koalitionspartnere i en konkret operation

også være mange forskellige etniske grupper og dynamikker på jorden derfor tror jeg også det

kun vi vinder krigen og freden og opnår de mål vi gerne vil hvis vi også ved siden af de militære indsatser har nogle civile indsatser der gør noget ved de underliggende årsager til de konflikter og dynamikker er på spil i en region hvor man

i det der blev sagt omkring nedlæggelse af kommissionen

bredt som muligt flertal det gælder også

regering gør men det vigtigste først det er at vi kan føre en aktiv udenrigs og sikkerhedspolitik som sikrer danmarks interesser det tror jeg også og håber på

når vi belyser tingene ordentligt i fællesskab

jeg spekulerede over den meget fine gennemgang af de forskellige i epoker eller paradigmer hvis vi

det her forhold omkring hvordan politik og religion er blandet sammen i en moderne tidsalder i det du kalder terrorens tidsalder

det man kan sige med sikkerhed er at firkantede tilgange til verden sjældent er

der får tingene til at lykkes i sidste ende så tak også for dit bidrag og tak til sjúrður skaale for

tak for en god debat jeg ser frem til at fortsætte arbejdet med at implementere de gode anbefalinger

de ting der ligger i vedtagelse det glæder regeringen sig til

sandsynligvis i en fjern fremtid på en meget dyster dag

på sædvanlig ignorant vis ser bort fra

og arbejder benhårdt for at vi får en bred opbakning til vores udenrigs

arbejde vi har sat i gang for blandt andet tidligere inddragelse af nævnet evalueringer af vores indsatser bedre beskrivelser af

lykkes at få en meget bred inddragelse men det er op til partierne i folketinget og det må vi respektere

i juletiden hvor vi håber det bedste for hinanden men det er vel ikke nok

sig at tingene så noget anderledes ud på et andet tidspunkt

dog ikke sikre sig nu og hvad er et bredt politisk flertal er det ret meget bredere end en snæver vending

at vi i fællesskab bestræber os på at få en bred

til de ting vi gør og til det regeringen vil gøre

jeg håber at partierne vil arbejde med

strammet hvad skal man sige forståelsen af hvordan man gør tingene i forhold til hvordan det har været tidligere

mit ønske at vi kunne videreføre

beskæftiget sig med i den historiske krigsudredning

benytte anledningen til at spørge ministeren

for de fanger der blev taget under irak og afghanistankrigen af de mennesker som blev udsat for tortur er det ikke stadig væk noget vi skylder vores demokrati at få undersøgt

undersøgt til bunds det er jo ikke undersøgt i den historiske udredning det har vi en mulighed for at gøre nu regeringen har et flertal vi andre vil gerne være med så

i forhold til til fangerne og tilbageholdte og det tror

udfordringer den her sag omkring fanger og tilbageholdelse

afvente og se hvad vores domstole

tager et selvstændigt ansvar for at undersøge om der har været

og så vente på at der er nogen der lægger sag an mod en

har lagt sag an mod den danske stat hvis vi undersøgte der her ordentligt ville vi selv tage det ansvar som jeg mener man som stat har også når der er tale om så alvorlige anklager som som tortur kan udenrigsministeren ikke godt se at der er en forskel på

og respektere at der er de her processer men men vi kommer aldrig til at tage let på nogen som helst mistanke om brug af tortur eller overgreb eller

starte med at slå fast at det for regeringen er hjerteblod at værne om dansk velfærd og den danske arbejdsmarkedsmodel

regering regeringen

den helt klare holdning at danske velfærdsydelser så vidt muligt skal forblive i danmark og jeg mener helt grundlæggende at den nærmere indretning af den danske velfærds og arbejdsmarkedsmodel skal være et anliggende for henholdsvis folketinget og arbejdsmarkedets parter derfor arbejder regeringen også aktivt og løbende for at sikre at ny eu lovgivning ikke kommer til at udfordre velfungerende danske løsninger her må jeg også sige at det fremsatte forslag

forbehold vil reelt være et dansk farvel til det indre marked og det ønsker regeringen ikke det indre marked er langtfra perfekt men vi skal blive ved forhandlingsbordet og tage kampen

regeringens holdning at eu samarbejdet er en klar fordel for danmark og danskerne

danske arbejdspladser er knyttet til

heller ikke nogen hemmelighed at vi i regeringen ønsker et mere solidarisk europa hvor fri bevægelighed også bliver til fair bevægelighed hvor der kommer større fokus på arbejdstagernes vilkår og hvor respekten for velfungerende nationale ordninger sikres bedre og det er nødvendigt for selv om det indre marked er både en vækst og velstandsgenerator for danmark

der alvorlige skyggesider af den stigende globalisering og derfor skal vi

at arbejdskraftens fri bevægelighed ikke bliver en bagdør for udnyttelse misbrug og grådighed det er helt afgørende for regeringens vision om at frit og fair indre marked at arbejdskraftens fri bevægelighed foregår på vilkår som ikke undergraver nationale løn og arbejdsvilkår eller svækker de nationale velfærdsmodeller for så vidt angår velfærdsydelser er den grundlæggende filosofi bag reglerne om koordination af sociale ydelser

slagteriarbejdere it teknikere eller kemiingeniører som som vælger at tage et arbejde i

ikke skal stå uden social sikring den grundlæggende

filosofi og et godt princip i realiteten er det på mange måder også en forudsætning

for at den fri bevægelighed kan fungere i praksis

danmark uden social sikring men selv om den grundlæggende filosofi bag reglerne er god

regeringens holdning at udmøntningen og kontrollen med reglerne i dag ikke er god nok reglerne skal indrettes

er mere ret og rimelighed i adgangen til de sociale ydelser den danske velfærdsmodel er bygget på ret og pligt og det underminerer tilliden og sammenhængskraften hvis der åbnes op for urimelig nem og hurtig adgang til danske velfærdsydelser for borgere som ikke tidligere har bidraget til finansieringen vi ønsker at stille krav klare krav som en forudsætning for modtagelse af sociale ydelser hvis man reelt flytter til danmark og arbejder og betaler skat her vil man naturligvis have ret til danske ydelser men som vandrende arbejdstager skal man yde før man kan nyde

i dag ikke tale om store beløb men det er for mig at se ikke så afgørende for det handler om ret og rimelighed

også et grundlæggende problem at adgangen til velfærdsydelser er med til at skabe social dumping vi mener at lønmodtagere skal have samme løn for samme arbejde

fortsat at det bliver muligt at indeksere børnechecken så den følger prisniveauet i landet hvor barnet opholder sig en indeksering vil gøre op med det problem at brodne kar blandt arbejdsgivere kan bruge de høje danske ydelser som en slags løntilskud til udenlandske arbejdstagere

netop har gjort i forbindelse med den nye finanslov og som vi også arbejder aktivt for bliver styrket i eu regi blandt andet med vores forslag om en sortliste en sortliste over social dumping virksomheder og en indførelse af id kort for vandrende arbejdstagere med det kan vi styrke kontrollen

på danske arbejdspladser og sikre os

udsat for social dumping regeringens pejlemærker er at den danske model skal respekteres at social dumping skal bekæmpes at vi ønsker et mere solidarisk europa vi vil indlede en dialog med den nytiltrådte kommission og andre lande om hvordan man sætter hensynet til arbejdstagere og borgere højere i eu samarbejdet

dumping vi har med glæde noteret at den nytiltrådte kommissionsformand i sine politiske retningslinjer har fastslået at

citerer det er på høje tid at vi forener det sociale og det markedsmæssige i den moderne økonomi

vi vil i stedet for inden for rammerne af eu kæmpe for at den fri bevægelighed også bliver til fair bevægelighed det gør vi ved at blive ved forhandlingsbordet og tage kampen i eu i stedet for at kaste os ud i luftkasteller om nye forbehold og traktatændringer vi vil ikke løse de store udfordringer med social dumping international skattefusk klimakrisen flygtninge og migrantkrisen

det kan vi ikke alene og da slet ikke ved at stille os uden for døren uden for indflydelse nej det kræver løsninger i et forpligtende europæisk fællesskab

med respekt for hvad landene klarer bedst selv sådan tager vi bedst vare på danmark og på eu samarbejdet eu samarbejdet er en klar

mere retfærdigt

af de her betragtninger jeg har redegjort for kan regeringen ikke støtte beslutningsforslaget

skal derfor på regeringens vegne opfordre til at beslutningsforslaget forkastes

udenrigsministeren giver udtryk for her over for folketinget for hvis man skal følge ræsonnementet så er det at vi er nødt til at have eu til at sikre arbejds og sociallovgivningen i danmark sådan at andre eu landes borgere har lyst til at komme her og arbejde hvad med at sige jamen folk uden for danmarks grænser er så oplyste at de godt kan se hvordan forholdene er danmark tage bestik af dem og derfor træffe

en begavet og velovervejet beslutning om hvor man gerne vil arbejde helt uden at eu

udvikle velfærdssamfundet på en demokratisk måde som vil jeg sige lader eu noget at skue så hvorfor er det egentlig udenrigsminister at vi ikke bare her i folketinget selv kan træffe afgørelse om hvad det er for nogle ydelser eu borgere må få

er så forhippet på det kan han da bare fremsætte et forslag der hedder at at eu borgere for eksempel har adgang til danske børnepenge hvorfor er det partout at det skal være fremmede landes politikere nede i eu der afgør den

står vi også vagt om det eu medlemskab vi har som gør at vi er en del af det indre marked og at vi har omkring en halv million arbejdspladser knyttet til at vi kan handle med hinanden i det indre marked

politikkerne reglerne så de beskytter mod blandt

eventuel spekulation i sociale ydelser det som ligger i beslutningsforslaget vil de facto melde danmark ud af det indre marked de facto sætter os uden for døren uden for indflydelse

her regerings filosofi vi ønsker at tage indflydelse vi tror og ved at

vi hører til ved bordet hvor vi kan gøre en forskel også på vegne af de mange danskere som heldigvis også bakker

ikke den første der ser et problem i at velfærdskronerne fosser ud af landet på grund af eu regler det gjorde den tidligere lars løkke rasmussen regering også den gjorde den tidligere helle thorning schmidt regering også det gjorde den forrige anders fogh rasmussen regering også kan udenrigsministeren nævne et eneste område hvor det de seneste ti til femten år er lykkedes danmark

ændre reglerne for adgang til sociale ydelser efter eu retten i den retning vi gerne ønsker bare ét område det tror

at få indflydelse jamen

vedtaget et nyt udstationeringsdirektiv i forhold til arbejdsmarkedet som er rigtig vigtigt vi er på vej

wild west der er på vores landeveje og motorveje når det gælder lastbiltransport forskellen er jo at vi tager kampen og gør en forskel i eu samarbejdet den vej som dansk folkeparti anviser vil jo være en

indflydelse og det er danskerne ikke tjent med

hvor har vi fået ændret reglerne inden for det socialpolitiske område

nogen beslutning i forhold til for eksempel indeksering af børnepenge

som går i vores retning men vi arbejder for at det går i vores retning og vi følger for eksempel også tæt det som sker østrig som har indført

gjort her så vi er i den grad optaget af at sikre ret og rimelighed i i vores politikker

meget fornuftige omsving i udlændingepolitikken som partiet har foretaget skyldes jo indsigten i at velfærdsstaten er national

det er meget fornuftigt og det er fagligt set også fuldstændig rigtigt hvorfor lægger man sig ikke mere i selen for at fastholde det her princip om at velfærdsstaten er national for det vil også ødelægge velfærdsstaten

er nogle beslutninger vi tager her i folketinget

det vi arbejder for er det vi kæmper for samtidig er vi med i det indre marked og eu som sætter nogle rammer for andet vandrende arbejdstagere som jeg var inde på i min besvarelse og hvis vi gerne

noget der kan gøres gældende i danmark så der vil vi bekæmpe social dumping

for den danske velfærdsmodel det gør vi her i danmark og det har vi også gjort i europa vi arbejder benhårdt hver eneste dag for at sikre

og rimeligt europæisk samarbejde der ikke undergraver nationale løn og arbejdsvilkår eller svækker de nationale velfærdsmodeller

skal gå hånd i hånd med rimelig adgang til sociale ydelser for os er det vigtigt at danske velfærdsydelser så vidt muligt bliver i danmark og virksomhedernes ret til at udstationere medarbejdere

senest har vi været med til at vedtage en vejpakke i eu der sikrer at fri bevægelighed ikke trumfer retten til ordentlige løn og arbejdsvilkår på transportområdet men vi slår ikke ring om det danske velfærdssamfund ved at melde os ud af det indre marked tværtimod

ved bordet ikke ved at stille os uden for døren

sig selv at danmarks velstand står på skuldrene af det indre marked som vi sammen med vores europæiske naboer har stablet

og det indre marked er tæt forbundet med velfærd men det betyder ikke at der ikke også er skyggesider det indre marked er bygget på et princip om fri bevægelighed og også om ansvarlig bevægelighed

fordi vi ikke ønsker et europa hvor rettigheder og social sikring efterlades ved grænsen

på dårlige arbejdsforhold det er derfor en kunstig opdeling når dansk folkeparti vil skelne mellem velfærd og det indre marked i danmark hænger arbejdsmarked sammen med velfærd det gør det heldigvis

vi glade for men fri bevægelighed skal også være fair bevægelighed

til arbejdstagerrettigheder og velfærdsydelser

for den danske velfærds og arbejdsmarkedsmodel

men

er udfordringer men dem håndterer vi ikke ved at stikke halen mellem benene vi tager arbejdstøjet på og så kæmper vi for fair og ansvarlig bevægelighed

og det kan være dejligt at sidde ved bordet og man kan kigge rundt på sine venner og glæde sig over det fine selskab man er kommet i

er ret sikker på at for de fleste danskere

det ikke nok at regeringen bare sidder med ved bordet der vil man også gerne

af verdens højeste skattetryk at

om ordføreren er i stand til at nævne et eksempel inden for adgangen til velfærdsydelser hvor det de seneste femten år vil også gerne af venlighed

i retning af det som vi tilsyneladende er relativt enige om her i folketinget nemlig at eu ikke skal blande sig

er der et eneste eksempel på at det er lykkedes at få noget med hjem fra det famøse bord herre

samme tale vi hørte men sandheden er jo at

gerne vil helt ud altså men det forslag er så bare ikke dukket op endnu hvornår kommer

det forslag som dansk folkeparti har lovet befolkningen om en folkeafstemning om at melde sig helt ud det kommer jo ikke så begynder man med nogle små ting

jo også medgive at det indre marked også en succes for danmark og

da forholder vi os til det herre lars aslan rasmussen siger og det er ikke svar på det givne spørgsmål udstationeringsdirektivet er ikke et spørgsmål om adgang til danske børnepenge dagpenge kontanthjælp og

i sin uudgrundelighed nævnte tidligere har intet med dansk su dagpenge kontanthjælp eller noget af det andet at gøre så derfor herre lars aslan rasmussen repræsenterende det eneste parti der i dag er i regering i danmark kom med ét eksempel på at det inden for det område vi her taler

bare at fortælle hvad konsekvensen er det er netop omkostninger for dansk velfærd hvis vi træder ud af det indre marked

den tidligere regering kæmpede også med det men vi blev jo sat på porten vi ikke var dygtige nok

fantastisk dygtig regering hvad vil den så gøre for at få løst det her su problem som vi alle sammen er enige om er alt for stort og

få vores vilje hver gang men vi kan i hvert fald gøre en indsats for at påvirke

jo blive ved med at prøve der er ting der tager lang tid men der er vel historisk masser af ting

og tak til dansk folkeparti for at fremsætte

debattere eu her i folketingssalen og ikke kun oppe i europaudvalgets ellers

dansk folkeparti ønsker at regeringen skal kræve et såkaldt velfærdsforbehold

det er en genfremsættelse af et tidligere beslutningsforslag som dansk

og dengang var det altså kun dansk folkeparti selv der mente at det var en god idé med endnu et

forbehold og jeg tror stadig væk at partiet

alene måske er nye borgerlige kommet

andre partier her i folketinget der måtte mene

men at vi ligefrem skulle have flere forbehold er ikke vejen frem dansk folkeparti finder det urimeligt at der udbetales børnepenge su og andre velfærdsydelser til eu borgere der opholder sig i danmark

rimeligt at man også får børnepenge på dansk niveau

børn der opholder sig i et land hvor udgifterne er

på intet tidspunkt i sit beslutningsforslag

trods de udgifter vi har som man kan diskutere rimeligheden

er der tale om en overskudsforretning jeg har lige haft beskæftigelsesministeren i samråd om den fri bevægelighed så jeg har nogle tal i frisk erindring og et af dem jeg husker er at tilbage i

og toogfyrretusind eu og eøs borgere i danmark

milliard kroner mere i skatter og afgifter end de modtog i velfærdsydelser altså et plus på seks

man regner hele molevitten med så jeg kan ikke helt forstå hvorfor dansk

vægtskålen hælder altså helt åbenlyst

dansk folkeparti med at venstre altså heller ikke i denne omgang ønsker at støtte et velfærdsforbehold vi mener at danmarks plads er ved forhandlingsbordet

som helst interesse i at arbejde for nye forbehold

fra kernen vi ønsker at komme tættere på kernen og i øvrigt som ministeren også var inde på ville et velfærdsforbehold jo med en meget stor sandsynlighed betyde at vi måtte vinke helt farvel til det indre marked og al den gavn vi har af det indre marked og så skal

at man vedholder og fastholder et synspunkt fuldstændig upåvirket af at tingene går i den modsatte retning af det man ønsker altså siden vi

stadig flere eu borgere

velfærdskroner går til folk der ikke har nogen

tilknytning til danmark permanent og så videre

er jo forunderligt at man er så upåvirkelig af virkeligheden

vil jeg bare spørge hvad er så egentlig venstres løsningsforslag altså man tror at

man bliver smidt ud af eu hvis man arbejder efter

effektivt i øjeblikket flere forhold blandt andet sommerhusforbeholdet som også er en undtagelse fra det indre marked det vil være ordføreren bekendt vi har retsforbeholdet vi har euroforbeholdet og det

ikke ført til at danmark er blevet smidt ud så hvad er det egentlig der her i disse brexittider hvor hele eu alligevel skal definere sig selv skulle føre til at danmark måtte blive smidt ud hvis regeringen fremførte det profane ønske i eu

venstre og dansk folkeparti ved du hvor du har og det er fint nok og i eu debatten står vi jo altså nok et stykke fra hinanden jeg synes det er noget søgt at sammenligne sommerhusreglen med

et velfærdsforbehold altså det at man arbejder på lige vilkår med sin kollegaer selv om man kommer fra et andet eu land er jo så fundamentalt en del af den fri bevægelighed at

nærmest siger sig selv at man ikke

give dem en dårligere behandling end man giver

i forhold til de mange andre lande der ikke er medlemmer af eu kommer man fra bulgarien til danmark mener herre jan e jørgensen at det er bydende nødvendigt at eu sikrer at man har adgang til børnepenge og dagpenge og alt mulig andet godt fra den danske velfærdskasse kommer man fra ukraine

ikke forstår er hvordan herre jan e jørgensen og venstre

kan mene at vi i folketinget godt må træffe afgørelser om adgang til velfærdsydelser for ukrainere og russere og kinesere og indere

det er kina og de andre spændende lande som

får danske statsborgere jo også i de øvrige eu lande hvor der er ganske mange der er rejst ud

messerschmidt har jo selv om ikke arbejdet så i

andet skulle man så forestille sig at man foretog en

og selv om det så måtte vise sig at eu ikke er så godt slår man lynhurtigt tilbage til hovedreglen nemlig at eu er godt det er den automatpilot der er sat i verden og skulle det så vise sig at der kunne komme forslag som gjorde

kan man straks trække den evige skræmmekanin op ad hatten nemlig uha vedtager man det

det har vi jo ikke råd til vel danmark

eu partierne repræsenterer her i folketingssalen et danmark som handler om sorte eller røde tal som handler det er en god forretning eller det en dårlig forretning

ikke et spørgsmål om at være herre i eget hus ikke et spørgsmål om at lytte til vælgerne

at vælgerne ud fra det alene kan vælge

man forstår jo godt at tilpasse retorikken for fem år siden havde vi den daværende statsminister herre lars løkke rasmussen stående

her i salen og fremføre følgende og citerer vi kan ikke have et system hvor man bare fordi man planter sine træsko i en jordbærmark jordbærmark en dag så kan sende store børnechecks hjem til lande hvor leveomkostningerne er meget meget lavere og hvor antallet af børn måske også er højere citat slut således herre lars løkke rasmussen for fem år siden

da sket fra dengang hvor vi ikke kunne have et sådant system som vi altså nu har ja systemet er sådan set kun blevet værre adgangen til ydelser er blevet lettere antallet af ydelser der er omfattet er blevet større og antallet af kroner der sendes til

nærmest filosofisk forhold til det

kan jo nogle gange gøre så ondt at høre ting at man har behov for selvdistraktion men jeg lytter naturligvis til formanden

således lars løkke rasmussen siden havde vi jo fru helle thorning schmidt der som statsminister mente at man burde drøfte om der er behov for at ændre i forordningen og ville tage spørgsmålet op med kommissionsformanden den kommissionsformand er så afgående og vi har fået en ny de drøftelser som fru helle thorning schmidt tilsyneladende fik sat i gang

statsminister nemlig fru mette frederiksen som

hun blev statsminister udtalte citat de danske velfærdsydelser er som

således har vi altså tre statsministre der alle sammen har stillet danskerne i udsigt at de danske velfærdsydelser er for os

for meget at man som en ydmyg parlamentariker stiller spørgsmålet hvordan går det så men svaret

men som grundlæggende handler om at man prøver at snakke udenom for noget svar er det i hvert fald ikke jeg kan godt løfte sløret over for den måbende befolkning og sige at

hverken i udstationeringsreglerne eller i

danske kontanthjælpsregler danske dagpengeregler eller noget af det som tre statsministre altså har stillet danskerne i udsigt skulle ændres og der sidder jeg som repræsentant for dansk folkeparti

en lille smule fattigt hvis man havde en mandig regering som turde stå på mål for virkeligheden og for sig selv og sin egen politik kunne man bare gå ud og sige at det her får vi aldrig nogen sinde ændret fordi interesserne i eu for at få snabelen ned i de danske velfærdsydelser er

man med en forklaring fra de varme lande når

vi arbejder også på tingene vi tør ikke helt

at få et velfærdsforbehold men vi deler sandelig intentionerne undskyld udenrigsminister hvis man

lille sted ikke mindst når i ikke engang kan give så meget som ét eksempel på

de seneste femten eller tyve år faktisk er gået i den retning som vi ønsker som mange siger de ønsker og som jeg føler mig overbevist om et stort flertal i befolkning uden for salen her ønsker det er jo ikke nok at sidde med ved bordet denne evige floskel det det handler om er at danske interesser bliver varetaget ved bordet og der må jeg bare sige

lever denne regering fuldstændig op til de foregående

når sfs ordfører taler om det indre marked

vil blive smidt ud af det indre marked hvis vi beslutter at det er her i folketinget man afgør reglerne for tildeling af sociale ydelser så kunne

vi lige i fællesskab skulle kigge tilbage på hvordan det indre marked har udviklet sig jeg går ud fra at

opmærksom på grzelczykdommen fra nitten seks og firs hvor eu domstolen jo gør det meget klart at su

en del af det indre marked så dengang i midtfirserne var adgangen til

su ikke en ret man som vandrende arbejdstager kunne kræve efter eu reglerne og

jeg bare gerne spørge er det fru oguz opfattelse at der i nitten seks og firs ikke var et indre marked

er det sådan at i nitten seks og firs traf

en del af det indre marked derfor vil jeg gerne høre om ordføreren mener at

og dengang havde man inden for de regler der er gjaldt ikke adgang til

at man ikke kan have et indre marked uden at have den sociale union

kunnet fungere uden at eu afgjorde hvilke sociale ydelser man

for forslagsstillerne er glad for at få hilsner så

skal jeg ydmygest forsøge at forsvare og forfægte enhedslistens holdninger enhedslisten er grundlæggende enig i at det er det danske folketing og ikke eu der skal bestemme reglerne for adgangen til velfærdsydelser

indføre optjeningsprincipper på velfærdsydelser det betragter vi som et forsøg på at underminere principperne i vores skattefinansierede velfærdssystem som jo bygger på at

skattepligtige har ret til de velfærdsydelser man kan få for sin skattebetaling vi betragter det som en diskrimination af danske og udenlandske arbejdere for det rammer jo også danske

som medfører at man ikke har samme rettigheder til velfærdsydelser som andre skatteydere det er en diskrimination der bygger på en ubehagelig myte om at udenlandske arbejdere der kommer her til landet kommer for at stikke snablen ned i vores offentlige kasser såkaldt velfærdsturisme men der er intet belæg for den mistænkeliggørelse det er der ingen evidens for som det hedder på nudansk udlændinge kommer her for

arbejde og ikke for at snylte

dertil kommer at det ikke er tilstrækkeligt med et forbehold over for sociale ydelser enhedslisten finder at eus indblanding i reglerne for arbejdsmarkedet for eksempel udstationeringsdirektivet

som begrænser medlemslandenes ret til at stille de samme krav til udstationerede virksomheder som til danske virksomheder er et lige så stort problem

bør derfor i det hele taget omfatte eus sociale arbejdsmarkedspolitik og formuleres meget præcist så det gøres klart at eus regler om fri bevægelighed ikke har indflydelse på danmarks ret til suverænt at fastlægge regler for arbejdsmarkedet social og velfærdspolitikken samt skattepolitikken

siden afstemningen om dansk medlemskab i nitten to og halvfjerds enhedslisten kan derfor i den foreliggende form ikke støtte beslutningsforslaget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

i det altså at det er folketinget her der afgør hvem der skal

danske velfærdsydelser som enhedslisten ikke kan se sig selv i det tror

skal tildeles det princip vi ikke er enige i og som fremgår af det beslutningsforslag her er jo

som enhedslisten er og altid har været modstandere af hvis vi skal til at kigge på hele socialområdet

bliver vi nødt til at tage hele arbejdsmarkedsområdet med ind under det og for enhedslisten kommer et optjeningsprincip ikke til at være en del af det

om at danmark hjemtager beføjelsen til selv at bestemme hvem der skal have udbetalt ydelser og under hvilke vilkår altså det er kollegaerne her i salen de

ni og halvfjerds der afgør det og så må man jo finde ud af om der er opbakning til et

hvis det er den misforståelse der let kan ryddes af vejen

hvorunder også optjeningsprincippet som dansk folkeparti

tilhængere af eu i liberal alliance men vi mener også nogle gange at det er nødvendigt at

når eu udvikler sig på en måde som fjerner legitimiteten eller truer med at fjerne legitimiteten fra det europæiske

det er jo en kendt sag at der er spændinger eller

i eu i sidste valgperiode var jeg eu ordfører for mit parti og der bliver jo altid holdt en parlamentarikerkongres i det land der har formandskabet der ser man jo den her magtkamp i fuldt

på den ene side har man repræsentanter for kommissionen og for europa parlamentet med meget meget vidtgående ideer og så har man de nationale parlamentarikere der ryster på hovedet og tænker det her kan vi ikke levere på det her har ingen legitimitet og så går kampen frem og tilbage

så godt være ærlige og sige at der er den her magtkamp mellem parlamentet kommissionen på den ene side ministerrådet på den anden side man ser det meget tydeligt når det drejer sig om fordeling af flygtninge

derfor synes vi også godt at man kunne tage hele det her problem lidt mere alvorligt for at undgå en en dybere splittelse i eu der er jo allerede splittelse mellem nord og syd der er også en splittelse mellem øst og vest altså mellem de vesteuropæiske lande og visegrádlandene og vi kan jo ikke have at den her splittelse mellem de nationale parlamenter på den ene side og nogle eu institutioner på den anden side fortsætter et sted hvor jeg har set det utrolig tydeligt fordi jeg har arbejdet med

hvor det koster nul milliard

at udbetale su

og hvor alle de partier der normalt deltager i forligskredse på

det er alt for mange penge men hvor vi også magtesløst må konstatere at de tiltag vi

komme med forslår som en skrædder et vist sted så vi kunne godt tænke os at man simpelt hen tog

de her kræfter der underminerer tilslutningen til eu mere

jo haft en del debat her i folketinget

om aktivisme og det er jo også aktivismen

som et middel til at

bevare opbakningen til det indre marked og alle de fortræffeligheder vi har hørt om men uden at gøre det på en måde der fuldstændig undergraver legitimiteten for eksempel

en velfærdsstat som langt langt langt de fleste borgere ønsker sig og som langt de fleste borgere jo også bidrager til

ingen kan forstå at der skal forsvinde flere og flere velfærdsydelser ud af danmark og ingen kan forstå at vi har så lidt

på barselsregler og på alle mulige regler

beslutningskraften forsvinder så vi ved godt det er svært men vi så bare gerne at regeringen forsvarede legitimiteten i projektet ved at forsvare velfærdsstaten mere hårdnakket end man gør nu så tak for at stille det her forslag som vi

underskrifter lige nu og ikke kan følge med i debatten her

bevæggrunde han kom med for

et politisk parti

netop den øgede eu skepsis som han

og det er jo så noget som herre henrik dahl her i dag

bare sige fra venstres side at vi finder det utrolig ærgerligt

la er trådt ind på den sti og

vil være en meget stor risiko for danmarks fortsatte

der bliver flertal for dfs beslutningsforslag

det er rigtig rigtig ærgerligt at liberal alliance er trådt ind

det ikke fremgår vi er tilhængere af eu men eu har nogle selvdestruktive træk

som allerede skaber splittelse som sagt både i en nord syd dimension

det skaber splittelse mellem nationale parlamentarikere og mellem forskellige institutioner ministerrådet holder jo sådan generelt med de nationale parlamentarikere hvis man skal sige det sådan imod meget meget højtflyvende ideer fra europa parlamentet og fra kommissionen og nogen er jo bare nødt til at stoppe de mest tovlige og højtflyvende ideer

og fra kommissionen og sige vi kan godt have et eu og vi kan godt være inden for lissabontraktaten og der er ikke én måde at løse det her på rigtigt det kan godt gøres mere realistisk og mere pragmatisk end man forestiller sig her

ud af en del af samarbejdet og siger så må i andre

henrik dahl virkelig mener at det her

briterne blandt andet fik med i deres brexitaftale som var blevet til virkelighed hvis ikke de havde stemt som de gjorde

dansk side isoleret set siger så må i andre bare klare jer selv og rode rundt så skal man jo netop være med og sørge for at fremføre de argumenter man har for hvorfor eksempelvis børnepenge skal

helt realistisk hvor ministerrådet jo diskret modsætter sig

mange af de tossede ideer der kommer på flygtningeområdet

er sådan det er jeg synes godt at vi kan modsætte os nogle flere af de mest flyvske ideer der kommer

der er noget illegitimt ved at der er en magtkamp og den magtkamp er der allerede og jeg kan bare ikke se hvorfor vi ikke skal

lidt kraftigere ind til fordel for en pragmatisk og realistisk tilgang til for eksempel spørgsmålet

jens rohde har arbejdet med i et af scenarierne

internationale arbejdsmarked rigtig står

bare en

adgang til færre sociale ydelser end man har i dag simpelt hen fordi der de seneste ti år er truffet afgørelser især ved eu domstolen som har udvidet adgangen til ydelserne for et år siden for eksempel afgjort at man i danmark har ret til udbetaling af dagpenge efter bare én dags arbejde i danmark indtil den afgørelse krævedes der længere

så hvis herre jens rohdes ræsonnement skulle være rigtigt må det jo betyde at der heller ikke var vandrende arbejdstagere i danmark inden den afgørelse blev truffet

mig ret overbevist om at herre jens rohde vil have svært ved at løfte bevisbyrden

su kontoen er eksploderet det er den stribe af afgørelser som er blevet afsagt af eu domstolen efter browndommen

su og stipendier generelt en del af de regler som man kunne benytte sig af som vandrende arbejdstager og gradvist har man så sænket kravet til hvor meget man skal arbejde sådan at man i dag bare behøver at sælge æbler i tivoli eller noget i den stil for at kunne få udbetalt

den konservative ordfører er kommet til stede og vil gerne have ordet det imødekommer vi også så vi giver ordet til den konservative ordfører

venstre var så venlig at hilse men nu kunne jeg lige nå tilbage og så vil jeg

set længe at mange danskere jo ikke bryder sig så meget om

man som vandrende arbejdstager kan komme og få

unikke sociale velfærdsydelser men konservative folkeparti er bestemt ikke enig i at vi skal søge at løse de her problematikker

vores særlige velfærdsmodel ved at lave et eu forbehold

vi mener stadig at vi skal arbejde på inden for rammen af eu at skabe aftaler og løse de udfordringer vi har med at man som vandrende arbejdstager for eksempel som studerende

ubegrænset i den tid man er her og så rejse hjem igen

at løse det inden for rammen af eu

storbritannien forlader eu om

oven på et lidt kan man sige rodet forløb som dog i modsætning til forløbet i bruxelles

sket for åbent tæppe man ser varen på skærmen

forlader briterne altså eu per enogtredivete januar jeg håber at

i hvert fald her i salen der har deltaget i eller fulgt den her debat har haft det i baghovedet for hvad er det egentlig der gør at briterne ikke længere ønsker at være med i eu er det fordi de er imod at handle

at tro på briterne opfandt vel nærmest frihandelen før kontinentet gjorde det er det fordi

man fra storbritanniens side er imod fred og frihed nogle af de slagord som eu typisk gerne smykker sig

briterne netop er dem der har garanteret freden og friheden på kontinentet når kontinentet ikke selv har kunnet finde ud af det

er årsagen til at briterne forlader eu er

eu ikke længere er det som briterne antog det skulle være da de sagde ja eu er blevet til et konglomerat af overregulering

arbejdsmarkedspolitik socialpolitik indvandrerpolitik og en stribe andre områder hvor de færreste briter og

en rigtig god løsning nogle europæere

frygt for betalingsbalancen

må vi hellere blive andre

omfavne det hele og glemme deres fædrelande og opfinder et nyt og bliver europæere af hjertet og så er vi alligevel nogle som tænker hvis det der med fred frihed og frihandel

var det måske en idé at lytte til briterne

det måske en idé at reflektere over hvorvidt det eu samarbejde vi har rent faktisk afspejler det som befolkningerne ønsker og indlader man

at der må reformer til og en af de reformer som er et fuldstændig åbenlyst columbusæg

at eu selvfølgelig ikke skal have beføjelser når det kommer til landenes socialpolitik

rundtomkring blandt de nuværende otte og tyve lande er der jo

forskelle på hvordan man har valgt at indrette sit velfærdssamfund

falsk argument at sige at man selvfølgelig skal kunne optjene ret til dagpenge i ét land og så kræve udbetaling i et andet land

hvordan er det lige kontingenterne

i rumænien bulgarien på malta

er det så reelt rimeligt at man dér kan indmelde sig i en a kasse betale bidraget flytte til danmark arbejde en dag

bliver arbejdsløs og så får udbetalt det danske bidrag selvfølgelig er det ikke det nogle kalder det for diskrimination hvis man vælger at hjemtage området til folketinget i dansk folkeparti kalder vi det demokrati for det er jo sådan at hvis man som

radikale venstre gerne vil have den her fuldstændig lige adgang til ydelserne for alle den halve milliard borgere der nu befinder sig i eu

som arbejdstagere ja så kan man jo bare sikre halvfems mandater for det

sådan at når man siger nej til et forbehold

ængstelig over for om vælgerne vil sammensætte et folketing der så også vil gennemføre de regler som man selv vil forsvare det vil sige at man hellere vil have at et udemokratisk system som eu tvinger danmark til at føre de regler

end man vil ud at overbevise vælgerne om at det rent faktisk er en god politik derfor handler det her ikke bare om hvorvidt der udbetales

udbetalingerne det handler om noget meget mere fundamentalt det handler om at vi som forvaltere af den grundlov vi

har skrevet under på at ville overholde og som ligger herude i

har en pligt som er større end bare at sikre at der er overskud på betalingsbalancen vi har en pligt til at værne om et danmark ikke bare som et aktieselskab der skal give overskud men rent faktisk som et fædreland et fædreland hvor det er os i folketinget der har påtaget os for den her valgperiode at varetage landets borgernes interesser og det kan vi kun gøre hvis vi også er villige til at sige til et eu system der fører attentat imod grundloven attentat imod det som borgerne gerne vil at nok er nok at vi kræver et forbehold

og har i øvrigt givet eksempler på forbehold som andre lande har ønsket

uforståeligt at partier her i folketinget som siger at de ønsker at stoppe drænet på danske velfærdsydelser ikke ønsker at støtte det her forslag men jeg glæder mig over

tak for det venstre støtter det her lovforslag og jeg skulle hilse fra det konservative folkeparti og sige at de gør det samme det lovforslag vi behandler

høj grad en tilpasning af dansk lovgivning i forhold til

den foregående ordfører så glimrende også har

der er sket en omstrukturering af lovstoffet inden for eu hvor en lang række direktiver er blevet samlet inden for en forordning og andre

stort område med mange regler så derfor er det positivt at der sker en oprydning kan vi kalde det i det forenkling forhåbentlig danmark har glæde af at vi har fælles regler på området da det er med til at gøre både import og eksport lettere og det er dog vigtigt at reglerne ikke bliver en uforholdsmæssig stor byrde for erhvervslivet tværtimod skulle man

også gerne kunne få øje på nogle forenklinger lovforslaget vil derudover samle plante og frøreguleringen

år været helt i front når det gælder arbejdet med at

både nationalt og internationalt og faktisk

fodbold på skærmen med mesterskaber både

med på selve banen med vores spillere

det er ganske omfattende og derfor

det glædeligt at regeringen fortsætter det arbejde med lovkomplekset som der var

spørgsmål som vi lige vil forholde os lidt til mellem første

med at vi kan se en gebyrstigning med videre

i udgangspunktet en god idé og når man så her får lejlighed til at at implementere den seneste forordning mod planteskadegørere jamen så kan man jo slå to fluer med et med et smæk og det ser vi i i dansk folkeparti ingen grund til

modsætte os nu har vi lige haft en ophedet debat om eu og det er jo ikke sådan at fordi man ser problemer med eu er

nemlig eksport af landbrugsprodukter

giver det jo ganske god mening at vi har fælles regler det fører ikke til noget træk på offentlige ydelser det fører

set kun til at vi kan handle på en fornuftig og ordentlig måde så ud fra det foreliggende

kan ministeren regne med dansk folkepartis opbakning

gæster i dag hvor der ikke er så meget politisk

fald ikke slagsmål i dem for det er fuldstændig rigtigt som

ordfører herre morten messerschmidt har sagt at der jo er tale om dels en forenkling

noget som vi ikke bliver så uvenner over her i folketinget og som vi heldigvis kan vedtage i god ro og orden det skal i hvert fald ikke være os der laver uro eller bøvl eller støj og jeg kan derfor bare meddele at vi også

nogle gode høringssvar måske nogle gode høringssvar fra nogle af ens venner

der lå to høringssvar et enkelt fra landbrug fødevarer som var ret tyndt og så et der

hvordan man håndterer noget data det er jo skuffende dybt skuffende men det indikerer jo forhåbentlig

at der ikke er så meget modstand mod det her

indtil videre tage til efterretning at det her er en en sammenskrivning af en række love og jeg noterer mig at

bemyndigelse til rigtig mange ting og det kunne egentlig være interessant at vide om den her

inddrager dele af civilsamfundet

snakker om planteskadegørere ja

sige at det som økologerne har vist altså at man kan drive landbrug

pesticider er værd at blive inspireret af

noteret mig at der er landmænd der

som også arbejder med at komme frem til andre løsninger som minimerer de problemer der kan være med svampe og og insekter der kan

er er bekymrede over om man håndterer flyvehavreproblemet

to måneder her her i i vinter

det men den nuværende lovgivning må vel gælde indtil der bliver vedtaget en ny lov

ikke er på plads med de

er

godt lovforslag regelforenkling

er også en positiv ting så det bakker vi også op om

vi støtter og jeg skulle hilse fra nye borgerlige og sige at de

gerne sige tak til ordførerne for opbakningen til

et lovforslag hvor vi skal tilpasse lovgivningen

sikre et hjemmelsgrundlag for den øvrige gældende frø og plantekontrol i danmark

skal jo sikre mod introduktion og spredning af alvorlige planteskadegørere som vil kunne gøre stor skade på vores planteavl på skovene på naturen og landskabet og også vores kulturværdier og

som jo også gik ud over danmark var konsekvenserne af elmesygen i sin tid og kartoffelsygdommen ringbakteriose klimaforandringerne vil kunne forstærke skaderne hos os hvis ændringerne i klimaet

og det er jo endnu et argument for at vi grundigt holder øje med plantesundhedssituationen og også forebygger mod nye eskalerende problemer fn har jo lige udnævnt to

med introduktionen af det nye

at planter er grundlaget for liv og også vores fødevareproduktion og det er vigtigt at undgå at sprede alvorlige planteskadegørere med

plantesundhedslovgivning i overensstemmelse med eus nye forordning og også eus ændrede forordning om offentlig kontrol samtidig forenkler vi lovgivningen på planteområdet idet vi samler reglerne om produktion og salg af planter med reglerne om plantesundhed og også inkluderer uønskede

flyvehavre de nye forordninger kommer til at indebære at myndighederne i danmark og det er landbrugsstyrelsen skal have et styrket fokus på forebyggelse og bekæmpelse af spredning af alvorlige planteskadegørere og det vil betyde en række meropgaver for landbrugsstyrelsen i forhold til øgede undersøgelser et skærpet beredskabsapparat screening for nye trusler en styrket informationsindsats og en styrket kontrol herunder en skærpet importkontrol for planter og planteprodukter fra tredjelande

danmark har en stor eksport af planter herunder frø til lande både i eu og uden for og

højt beskyttelsesniveau er derfor af stor vigtighed for at vi kan opretholde den eksport da et eventuelt udbrud af en planteskadegører kan få store konsekvenser for landbrugs gartneri og skovbrugserhvervene

selvfølgelig dansk eksport og også danske arbejdspladser den nye forordning her betyder også at flere

bliver omfattet af loven

visse internetbutikker med e handel til private kunder med forslaget

så den gældende danske gebyrfinansiering af området udvides til også at omfatte de her nye virksomhedstyper og at gebyrer også skal finansiere den nye risikobaserede kontrol herunder opfølgende kontrol af læggekartofler herudover

kan erhvervet få udgifter hvis de ønsker at etablere nye inspektionscentre på grænsekontrolsteder det er dog en mulighed der gives erhvervet med lovforslaget og ikke et krav og det foreslås

indføre gebyrfinansiering af den opfølgende kontrol med flyvehavre og den er kun nødvendig når et inficeret areal ikke er blevet bekæmpet som man har pligt til og det gør vi jo fordi flyvehavre har nemt ved at sprede sig og dermed også ramme naboens

kan landbrugsstyrelsen styrke kontrollen med flyvehavre og sikre at inficerede arealer bekæmpes

i kraft fra forordningens anvendelsesdato den fjortende december

den forventes at kunne træde i kraft den første februar

forsinkelsen af loven vil efter landbrugsstyrelsens

de konsekvenser at administration og håndhævelse af plantesundhedsreglerne i perioden fra den fjortende december

og tyve indholdsmæssigt vil skulle ske med direkte hjemmel i plantesundhedsforordningen og kontrolforordningen den øvrige frø og plantekontrol efter eu markedsdirektivbestemmelserne vil frem til to

to og tyve fortsat så skulle ske med hjemmel i den gældende lov om frø kartofler og planter og det betyder altså at kontrolaktiviteter herunder importkontroller kan fortsætte upåvirket af det

for at gennemføre tvangsmæssig kontrol på privat ejendom uden retskendelse foretage tvangsindgreb lignende forhold i forhold til udbrud af planteskadegørere pålægge straf og opkræve gebyrer som betaling for disse kontroller og eksportaktiviteter fortsætter også upåvirket så

og med folketingets enstemmige opbakning kan jeg forstå og det takker jeg for kan vi styrke indsatsen for sunde planter og sikre et højt beskyttelsesniveau til glæde for naturen fødevaresikkerheden og den danske planteproduktion og dermed den betydelige danske eksport af planter og jeg håber at udvalget i udvalgsbehandlingen vil hjælpe med en hurtig proces i forhold til at få lovforslaget behandlet jeg skal igen være den første til at beklage den her forsinkelse men som nævnt er

ment til at skulle træde i kraft den første februar